mødet er åbnet

medlem af folketinget lykke friis har meddelt mig at hun nedlægger sit hverv som medlem af folketinget fra og med første juni to tusind og tretten

som meddelt ordførerne i går sambehandles i dag dagsordenspunkt syv og tyve og otte og tyve

sige første behandling af b en og halvfems og b fem og halvfems til beskæftigelsesministeren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

det er ikke tilfældet og vi går til afstemning

for stemte syv og halvfjerds imod stemte fyrre

ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet og vi går til afstemning

jeg slutter afstemningen for stemte fem og halvfjerds imod stemte en og fyrre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

jeg slutter afstemningen for stemte en hundrede og otte imod stemte

ønsker nogen her at udtale sig det er ikke tilfældet

jeg slutter afstemningen for stemte en hundrede og to imod stemte tretten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

det er ikke tilfældet og vi går til afstemning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

lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og femten stemmer og vil nu blive sendt til statsministeren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

jeg slutter afstemningen for stemte

om det stillede ændringsforslag ønsker nogen her at udtale sig

det er ikke tilfældet så er ændringsforslaget sluttet

for stemte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

jeg slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og femten stemmer

for nu at sige det meget diplomatisk ministeren har jo selv erkendt

her har vi ikke noget effektivt værn mod løndumping

vade i det er vi enige om men så er det jo så meget mere beklageligt at regeringspartierne ikke har fundet anledning til at støtte de ændringsforslag som enhedslisten havde stillet og som blev stemt ned her forleden dag under andenbehandlingen

havde vi da i hvert fald fået en væsentlig forbedring af loven på tre vigtige områder det ene er

så havde vi fået slået fast at det stadig væk er

vilkår der er afgørende hvis man skal bruge en kollektiv overenskomst til at fravige ligebehandlingsprincippet sådan at vikaren

en anden vigtig ting var jo at man havde respekteret den danske model ved at sige at hvis en overenskomst skal bruges til at fravige ligebehandlingsprincippet

forbedre vikarens retssikkerhed ved at virksomheden altså vikarbureauet skulle forpligtes til at oplyse vikaren om om der var indgået en såkaldt jobklausul med brugervirksomheden og

at man indførte en autorisationsordning for vikarbureauer i lighed med det der gælder med hensyn til erhvervelse af tilladelse til godskørsel

fået nogle rigtig effektive redskaber i kampen mod den løndumping som

af vikarbureauer men desværre har regeringen ikke ønsket at benytte sig af det flertal det er jo så beklageligt men nu er vi jo sådan indrettet i enhedslisten at vi

analyserer om der her alligevel skulle være tale om en forbedring og det kan vi ikke komme uden om at der er der er en forbedring af vikarers retsstilling og så er da én ting som vi vil glæde os over i loven og det er at den udelukker brugen af udenlandske vikaroverenskomster til at fravige ligebehandlingsprincippet med

vi nu får vedtaget implementeringen af vikardirektivet med et bredt politisk flertal

dermed også kvittere for at enhedslisten stemmer for

det betyder at nogle af dem der er på kanten af vores arbejdsmarked og som kan være i en udsat

i højere grad en ligestilling med det øvrige arbejdsmarked når når enhedslistens ordfører så siger

gå længere i respekten for den danske model så er det vigtigt for mig som beskæftigelsesminister at understrege at det lovforslag vi i dag tredjebehandler hviler på den aftale der er lavet mellem di og

parterne på industriens område for at have lavet en aftale som vi kan basere lovforslaget her på

nogen hemmelighed at jeg fra starten har ønsket at

parter i lighed med hvordan vi i øvrigt

opnå en fælles aftale om vikarområdet det har været forsøgt i en årrække

ønskede og nødvendige resultat og derfor er der grund til

område har taget ansvar i den her sag og

derfor synes jeg at lovforslaget her ud over at det sikrer et højere beskyttelsesniveau til

på arbejdsmarkedsområdet når det handler om eu direktiver nemlig ved at parterne finder en måde

gerne tilslutte mig den glæde som

udviser i forhold til at udenlandske vikarbureauers udenlandske overenskomster ikke vil kunne bruges i forhold til

tilsidesætte ligebehandlingsprincippet så alt i alt tager vi her et afgørende skridt fremad i beskyttelsen af nogle af vores lønmodtagere jeg vil gerne

vi skruer jo lidt op og ned for retorikken alt efter hvor

begejstrede vi er hver især og det er fint nok jeg vil bare gerne have at ministeren bekræfter

nogle rimelig stærke ønsker fra fagbevægelsen

have været enormt klædeligt for en socialdemokratisk beskæftigelsesminister

have lyttet mere til fagbevægelsen hvad det angår i stedet for ligesom at basere det på hvad arbejdsgiverne nu syntes

så skal jeg da bare bekræfte at kampen fortsætter

handler om bekæmpelse af social dumping

reguleret dansk arbejdsmarked så hele den indsats fortsætter vi i fællesskab når det så handler om de konkrete ændringsforslag vil

jeg er ikke enig i at det er en socialdemokratisk beskæftigelsesministers opgave at fremme kun den ene af de to parters interesser og ønsker når vi taler det danske arbejdsmarked tværtimod hele pointen med den danske model er det modsatte af det enhedslistens ordfører siger

og når arbejdsmarkedets parter i fællesskab opnår resultater og løsninger så bakker jeg dem op

som arbejdsmarkedets parter er i stand til at finde i fællesskab

det balancepunkt er det der gavner både danske lønmodtagere danske virksomheder

kunne det jo forlede fagbevægelsen til at spørge sig selv hvad den egentlig skal med en socialdemokratisk beskæftigelsesminister

den her sag og båret en balanceret løsning ind til folketinget og regeringen er ualmindelig glade for at jeg bakker den aftale op

ikke underløber aftalen ved pludselig at favorisere den ene part frem for den anden og her er vi vel inde ved noget af det mest interessante ideologisk og en gang imellem adskiller

når arbejdsmarkedets parter i danmark finder det balancepunkt hvor arbejdsgivere og arbejdstagere kan finde hinanden

i regeringen og som socialdemokrat at det er det balancepunkt

danske virksomheder og dermed danmark som som et hele og derfor er jeg egentlig ret overbevist om at de parter på industriens område som har forhandlet en aftale hjem som er rigtig rigtig god også for danske vikarer

retter os efter det til enhver tid gældende styrkeforhold kan man jo komme i den situation at fagbevægelsen

er svækket i forhold til arbejdsgiverne og så kan man jo altså åbenbart komme i den situation som socialdemokratisk

at man alligevel lovgiver ud fra et balancepunkt hvor fagbevægelsen helt klart har været den lille det her folketing afholder sig jo ikke fra i så mange andre sammenhænge

svækker for eksempel fagbevægelsen altså når man lovgiver om at det skal være muligt med

a kasser eller andre ting hvis man lovgiver om dagpengeperioders længde eller genoptjeningsret så er det fagbevægelsens medlemmer man på en måde stækker og dermed stækker man jo også fagbevægelsen så jeg synes det er en noget

siger at efter det til enhver tid gældende balancepunkt

tillidsmænd vi har på industriens område jeg vil bare helt stilfærdigt sige at jeg ikke tror at de er enige med spørgeren i at de er specielt svage jeg

fuldstændig og at der i øvrigt på industriens område er et ualmindelig godt samarbejde arbejdsgiver og arbejdstager imellem man kan selvfølgelig blande mange forskellige diskussioner sammen men

som har en meget meget høj

de danske lønmodtagere de danske virksomheder vores mulighed for at kunne eksportere og vores mulighed for at have et konkurrencedygtigt erhvervsliv hjem jeg deler simpelt hen ikke analysen tværtimod

fagbevægelse det tror jeg også erkendes i samtlige forbundskontorer i dansk fagbevægelse

kommet på baggrund

tiltag fra dette folketing jeg synes det er mærkeligt at stå og høre at en socialdemokratisk beskæftigelsesminister ikke anser det som sin opgave måske

dansk fagbevægelse det er der beskæftigelsesministeren og beskæftigelsesministerens parti jo trods alt har

det er jo derfor at fagbevægelsen har skabt politiske partier og ikke mindst beskæftigelsesministerens parti hvis ikke fagbevægelsen kan bruge sit parti om jeg så må sige

at hvis man er optaget af at der skal være politisk opbakning til den danske model den frie forhandlingsret muligheden for at kunne konflikte og dermed

skal man jo ikke politisk underløbe aftaler der frivilligt er indgået på det danske arbejdsmarked det er

for som enhedslistens ordfører lige har sagt er en af styrkerne ved lovforslaget her

det vil kun de mest repræsentative danske overenskomster og det er

til at understøtte det danske overenskomstsystem

gang imellem skal der jo stemmes om de konkrete lovforslag og her er jeg glad for at enhedslisten stemmer for for det betyder at vi kan bevæge dansk arbejdsmarkedspolitik endnu et skridt fremad jeg er i øvrigt glad for at

bred politisk opbakning til forslaget her for det har været en rigtig rigtig svær sag at lande så tak for opbakningen fra alle de partier der nu støtter

jeg slutter afstemningen for stemte en hundrede og ti

lovforslaget er vedtaget

det er ikke tilfældet vi går til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

jeg slutter afstemningen for stemte en hundrede og otte imod stemte otte

da det ikke er tilfældet

for stemte en hundrede og seks imod stemte syv

nul lovforslaget er vedtaget

fru pia adelsteen som

ville være kedeligt hvis ikke nogen udtalte sig her under andenbehandlingen

den famøse anden behandling af offentlighedsloven og folketingets medlemmer skal i dag tage stilling til en række

ændringsforslag stillet af dansk folkeparti enhedslisten og liberal alliance

stillet med det klare sigte at der skal være den størst mulige åbenhed i den offentlige forvaltning for at sikre offentlighedslovens formål

kontrollere den offentlige forvaltning dels at have tillid til den

fremover vil fjerne muligheden for at få aktindsigt i kalendere

til ministeren og ved samråd

at en kalender er et arbejdsredskab et arbejdsredskab som man ikke skal have aktindsigt i fordi embedsværket så ikke kan bruge det optimalt men hvis § to og tyve var en realitet i dag ville vi som borgere folketingsmedlemmer og journalister

peter brixtoftes kalender hvor netop kalenderoptegnelser spillede en central rolle i afsløringen af hvordan peter brixtofte forsøgte at påvirke et tilsynsmedlem

hvor netop aktindsigt

er nedsat en skattekommission derfor

ønsker også at § fire og tyve

fremsat forsøgt at finde ud af hvorfor ministerbetjeningsparagraffen skal indføres men på intet tidspunkt har vi kunnet få en begrundelse for

for et frirum i den politiske proces

embedsmænd og ministre har behov for dette frirum til at tænke kreativt

vi har via spørgsmål og samråd forsøgt at få justitsministeren til at svare på

af kreativitet for ministre og embedsmænd men heller ikke det har vi kunnet få svar på

og svare på om hver enkelt minister dog ikke kunne nævne konkrete eksempler på

den gældende gældende offentlighedslov ikke i tilstrækkelig grad har givet ministeren et fortroligt rum at arbejde i som minister her blev vi spist af med at justitsministeren som ansvarlig

og heller ikke her kunne eller ville justitsministeren svare

hvad det såkaldte fortrolige rum skal bruges til vi vil nemlig eksempelvis ikke længere kunne få

korrespondancen mellem integrationsministeriet

eksempelvis den såkaldte tuneserlov hvor det kom frem at lovforslaget gik fra at omhandle tre personer til langt flere vi vil eksempelvis ikke kunne se at tidligere beskæftigelsesminister claus hjort frederiksen bestilte tal fra arbejdsmarkedsstyrelsen som skulle bruges til at vende debatten og vise at kommunerne var bedre end arbejdsformidlingen til at skaffe ledige i arbejde og vi ville eksempelvis ikke

se at konsekvensen af dagpengereformen viste sig at være langt værre end forventet

på trods af den højaktuelle debat brugte fire og tyve dage til at fortælle folketinget at antallet af personer der ville ryge ud af dagpengesystemet skulle opjusteres fra

tolvtusind personer til omkring det dobbelte

savner enhver begrundelse og har kun til hensigt at skjule embeds og magtmisbrug så

syv og tyve stykke to som handler om at fjerne aktindsigt i dokumenter der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces

opfattelse også fjernes

er at mørklægge den politiske beslutningsproces så borgere og så videre

at se på hvilket grundlag beslutningerne er truffet

men blot mørklægger

håber vi i dag ved andenbehandlingen hvor vi skal stemme om disse ændringsforslag at folketingets medlemmer vil støtte op om dem sådan at disse mørklægningsparagraffer

det her varer det meste af en time

ordfører for

interessen er i til det her lovforslag

når man virkelig har svært ved at forsvare at der skal lukkes

seks og tyve forbedringer

at æde de dårlige ting også

i rækken af mange selvfølgelig er de ikke afhængige af hinanden

seks og tyve såkaldte forbedringer

baggrund af aktindsigt i kalenderføring

synes at journalister er irriterende især når vi

dumme ting eller træffer dumme beslutninger men det er nu

kunne følge med i lovprocessen og det grundlag vi træffer beslutninger på

til ledelsen og folketingsgruppen at de skulle

de her dårlige ting ud

var indædte modstandere af det her lovforslag

for at afsløre embedsmisbrug

ordføreren at at vi folketingsmedlemmer frit vil kunne udveksle dokumenter med ministeren uden mulighed for aktindsigt det er jo

hen forkert så det er da godt vi kan få den

lovforslag om at fjerne § tre og tyve om

omfatter interne forhandlinger mellem kl og danske regioner og som jeg indledte min ordførertale med

en sandhed med modifikationer at der er seks og tyve forbedringer i det her især når herre jan e jørgensen og øvrige fortalere for loven har påpeget

adgang til aktindsigt i kl og danske regioner

hidtil ikke har været det er en sandhed med modifikationer fordi så meget bliver undtaget

og det er også derfor jeg siger at hvis man vedtager de tre

bliver det tilforladeligt men det bliver ikke noget

som interne dokumenter anses dokumenter der ikke er afgivet til udenforstående det vil jo altså sige at al den kommunikation der eksempelvis foregår i en kommune

er intern og den er der ikke ret til aktindsigt i når nu enhedslisten i den grad hylder offentlighed i forvaltningen hvorfor har man så ikke stillet

blive enige om at det ikke var en korrekt udlægning af §

end den gældende retstilstand i dag men men hvis jeg har forstået herre jan e jørgensen ret i løbet af de sidste mange måneder

venstre kigger hen tværtimod

hellere lukke endnu mere ned fordi der åbenbart er tale om

vil jeg meget gerne diskutere hvordan vi kan åbne yderligere op også for interne dokumenter der

var så § syv og tyve nummer

§ syv og tyve nummer to at befolkningen ikke får mulighed for

følge med i lovprocessen og grundlaget for de beslutninger vi træffer

jeg vil lægge ud med

sige at liberal alliance hele sådan set har bakket

at der er brug for en revision af offentlighedsloven vi synes det har været fint at der har været nedsat en kommission der har arbejdet med tingene

steder hvor der var behov for at modernisere behov for at åbne op og behov for at

transparens vi har så været bekymret

paragrafferne i lovforslaget

i løbet af debatten vi har nu stillet ændringsforslag

enhedslisten og dansk folkeparti om at fjerne § to og tyve § fire og tyve og § syv og tyve nummer

af problemet i lovforslaget ligger det er jo sådan set meget fint at man åbner op nogle steder i forhold til kommunerne

diskuterer det i forhold til virksomheder men der hvor det virkelig betyder mest for

i det her land nemlig regeringen og regeringsapparatet åbner man ikke op der

og til dels § to og tyve handler om der har været nævnt meget i debatten om at der er brug for et frirum for ministre jeg vil gerne gøre det tydeligt og klart for enhver det støtter liberal alliance men det gode og det heldige er

med den nuværende offentlighedslov det er altså ikke et argument for at ændre § fire og tyve og

man skal sikre ministre et frirum derfor var jeg sådan set også meget glad

over til at tale om at der skulle være et øget frirum

er at man i stedet for at ville have et

en balsal på størrelse

ser på nogle af de fine slotte og til at kunne gøre tingene i hemmelighed for befolkningen det synes vi ikke er rimeligt det er vel næppe heller tilfældigt at det er de partier der har siddet på regeringsmagten igennem de seneste hundrede år her i landet som er enige om

besværligt når der skal være indsigt det er magtens stemme man hører og ikke et ønske om reel åbenhed

og igen kan vi få nogle konkrete eksempler på at det nuværende frirum har været et problem justitsministeren

den tidligere justitsminister herre lars barfoed

vi mangler simpelt hen svar på de spørgsmål for fjorten dage siden havde dansk folkeparti enhedslisten og liberal alliance kaldt en række ministre ned i spørgetiden for at høre

på deres ministerområde der har vi fået vide at

ikke måtte svare for justitsministeren justitsministeren meddelte nemlig at han svarede

spurgt liberal alliance havde egentlig en lidt sjov udveksling med klima og energiministeren som faktisk nåede

være til stede den pågældende onsdag

der kom direktiv fra justitsministeriet om at man åbenbart ikke måtte svare

op om de synspunkter som dansk folkeparti enhedslisten og liberal alliance har fremført man har set en række

politikere og man har faktisk også set fremtrædende politikere fra de fleste af folketingets forligspartier der er imod de her ting vi har set en herre bjarne laustsen og en herre rasmus prehn fra den socialdemokratiske folketingsgruppe

nogle af de her ting vi har set andre socialdemokratiske folketingsmedlemmer som når de er blevet spurgt om

det kan jeg ikke svare på for jeg skal jo være en del af den socialdemokratiske folketingsgruppe

i landet har været decideret bekymring blandt andet i ungdomsorganisationen

her har der også været udtrykt bekymring fra ledende kommunalbestyrelsesmedlemmer landet over med repræsentanterne i københavns borgerrepræsentation i spidsen sfs landsmøde har pålagt

at arbejde for at ændre lige præcis de ting som vi stiller forslag om her i dag men jeg kan forstå på erhvervs og vækstministeren

vil ignorere den opfordring fra sfs bagland går vi videre til det sidste

har kritikerne jo også der stået i kø vi er selvfølgelig glade

både radikal ungdom og sf ungdom bakkede op om demonstrationen imod mørklægningsloven som jeg forstår

stedfortrædende folketingsmedlem fru pernille boye koch så aktivt er gået ind i kampen imod offentlighedsloven hatten af for det og vi har lagt mærke til at det radikale venstre i hovedstaden har udsendt en usædvanlig skarp kritik af den radikale folketingsgruppe partiledelse og deres egne fire kandidater der er repræsenteret herinde på christiansborg

de ikke alene går imod det radikale venstres principper

af de grundlæggende ting i demokratiet for nu at bruge noget af det ordvalg som medlemmer af det radikale venstre har

om deres egen folketingsgruppe og deres egen partiledelse

ikke kun i regeringspartierne

har smukt støttet op om kampen for mere åbenhed

fru gitte lillelund bech gør alvor af sine trusler om at forlade politik til fordel for erhvervslivet

på denne side af et folketingsvalg så det er ikke helt tilfældige personer vi taler om

konservative folkeparti

i denne folketingsperiode

tidligere konservative justitsminister herre lars barfoed der oprindelig foreslog denne

tidligere folketingsmedlem rasmus jarlov været ude at markere en kraftig modstand

i øvrigt spidskandidat til kommunalvalget i københavn her til november så igen ikke en helt tilfældig person jeg kan også forstå at folketingsmedlem fru mai henriksen som i øjeblikket

har beklaget at hun ikke kunne deltage i demonstrationen imod offentlighedsloven

at lige så snart man i forligspartierne kommer ud af folketinget kan man godt sige det man i virkeligheden mener

måske ikke sige det når man bliver banket på plads af sin partiledelse

hans christian schmidt også er kommet med nogle utrolig fornuftige betragtninger i jydskevestkysten hvor han har udtrykt sine bekymringer for den lukkethed

og det er ikke mange dage siden at han stadig ikke havde gjort op med sig selv om han ville stemme ja eller nej

ud over det som jeg allerede har nævnt må vi jo også tage med at både socialdemokraterne

var meget imod

at de tre partier var imod

som dansk folkeparti enhedslisten og liberal alliance stadig

grunde er der så sket noget nyt noget der skulle kunne formilde partierne nej det er der i virkeligheden

andet end at de har fået placeret deres bagdele på ministertaburetterne det er det eneste nye der er sket hvis der er noget man konsekvent kan rose denne regering for så er det selvfølgelig at den aldrig skeler til meningsmålinger men det kunne

at de pågældende tre partier en dag igen kom i opposition og ville have gavn af at kunne kontrollere regeringsmagten og jeg forstår ikke at man i så vigtig en sag som det

at opposition og presse skal kunne kontrollere magten har lyst til at give sig på den korte bane og få det der kan være en sejr så længe man sidder på ministertaburetterne og i virkeligheden afgive nogle muligheder i en meget lang

nuvel de har valgt at

være et statsparti i hvert fald justitsministeren

forrådt de radikale grundprincipper

at den nuværende partiledelse ville gøre det har de gjort

hvad er det dog der er sket med axel larsens gamle parti med gert petersens gamle parti de ville næppe være stolte hvis de så deres efterkommere i folketinget i dag

nu

internt i partierne og mellem forligspartierne og hvad ved jeg der er også uenighed om

dem der går ind for det herre jan e jørgensen og justitsministeriet har haft lidt

været uenig med justitsministeriet om hvordan man egentlig skulle tolke det

fordi de tror at der vil være mere åbenhed end justitsministeren påstår jeg tror desværre at justitsministeren som så ofte før bare er talerør for det som embedsfolkene i justitsministeriet siger så derfor tror jeg godt vi kan stole på den vurdering justitsministeren kommer

måske er det i virkeligheden venstres folketingsmedlem herre

man jo også rose når der er ærlighed

at han er træt

åbenhedspjank

og det er jo i virkeligheden det sande argument som forligspartierne ikke har lyst til at fortælle os andre og pressen

åbenhedspjank uendelig træt af at kunne blive set i kortene uendelig træt af

pludselig kan slå et sving man ikke havde regnet med det er da også irriterende men det er grundforudsætningen i et demokratisk samfund det er grundforudsætningen i et liberalt demokrati at man selvfølgelig kan se magthaverne efter i kortene det her er ikke nogen smuk stund for dansk folkestyre men vi kan stadig nå at rette op på problemerne hvis vi gennemfører de tre ændringsforslag om § to og tyve § fire og tyve og § syv og tyve nummer to

foreslået her i dag

inspiration kunne jeg måske nævne ord som dobbeltmoral eller dobbelte standarder eller hykleri men jeg vil lade ordføreren selv vælge hvilket ord han mener kendetegner en person som mener at nogle regler skal gælde alle mulige andre

manglende forståelse af forskellen på den udøvende og den lovgivende magt som herre jan e jørgensen

talt så meget om de sidste par måneder så synes jeg

spørgeren skal sige det højt for så kan vi få afklaret

at det samtidig er fuldstændig rimeligt at en socialrådgiver

en utilfreds klient begærer noget sådant eller

hvis en utilfreds forælder beder om det

men man kan ikke se ordførerens kalender på trods af at ordføreren er en del af den lovgivende magt og sidder i folketinget og den stakkels skolelærer eller socialrådgiver sådan set bare passer sit arbejde det er altså ikke må jeg forstå på liberal alliance udtryk for hverken hykleri

repræsentere bestemte

det er nemlig medarbejderne i den offentlige forvaltning til eksempel og det er selvfølgelig også ministre når de optræder som en del

man har en grundlæggende forståelse af at der ikke er forskel på dem

synes jeg at man har en helt grundlæggende mangel på forståelse for hvordan

kan få et billede af en noget ensidig debat

det her lovforslag og ikke mindst en

er sagt meget om det her lovforslag sidst er der sagt her at det ikke er en smuk stund for det danske folkestyre jeg tror at fru pernille skipper kom til at sige eller det sagde hun at det var en katastrofe

beskæftige sig sagligt og fagligt med de spørgsmål at nogle af de mere berømte sager der har været fremme i de seneste år i

den meget omtalte tamilsag der er også fra den her talerstol i dag

tidligere venstreborgmester peter brixtoftes gerninger i farum kommune

dagens lys det forstår jeg godt at man bliver en smule forvirret over og en smule bekymret over men så er det dog alligevel glædeligt

en offentlighedskommission som i to tusind og to blev nedsat af den tidligere regering med folketingets tidligere

ombudsmand hans gammeltoft hansen i spidsen til

se på mulighederne for

blandt andet repræsentanter fra presse og uddannelsesinstitutioner

være en katastrofe for demokratiet

en smuk stund for vores folkestyre

omfattende mørklægning af den politiske beslutningsproces og i øvrigt også sikre at

de aldrig skrive under på og derfor er det endnu et eksempel på fordrejningerne i den her debat det her lovforslag bygger i vidt omfang på

ombudsmand i spidsen har anbefalet hvordan

bygger den jo som sagt på at lovens grundlæggende princip om åbenhed og demokratisk kontrol med forvaltningen udbygges loven skal tilpasses nutidens formål herunder

udlicitering digitalisering samt nye og også ændrede samarbejdsstrukturer i vores forvaltninger jeg må sige at jeg er meget tilfreds med at mere end to tredjedele af folketingets mandater står bag den politiske aftale som danner grundlag for lovforslaget

andet når man har lyttet til repræsentanterne fra liberal alliance dansk folkeparti og også enhedslisten at der er masser af åbenhed i den nye offentlighedslov det drejer sig

bliver nu muligt at få indsigt i kommunernes landsforening og danske regioner de vil fremover være omfattet af loven

selskaber har vedtaget som det hedder sig for eksempel i forhold til arbejdstilsynet fødevaremyndighederne og miljømyndighederne det kan man ikke

vil være opfyldt hvis eksempelvis en anmodning om aktindsigt formuleres på den måde at man ønsker aktindsigt i en forvaltningsmyndighed det kunne være sager om afslag på

su til udenlandske studerende

hos en forvaltningsmyndighed det indebærer at en myndighed i visse tilfælde er forpligtet til at udlevere et udtræk fra en database der sammenstiller forskellige oplysninger fra den pågældende database også det er en udvidelse

aktindsigt i en øverste ledelses kontrakt altså når det handler om hvad

for prioriteringer der gælder for den pågældende myndighed når vi taler om ledelser i den offentlige sektor

det er en ren forglemmelse gået uden om at det

men en af de helt centrale udvidelser er man

som noget nyt som noget nyt

være muligt at få aktindsigt i myndighedernes endelige interne faglige vurderinger

at diskussionen om de her endelige interne faglige vurderinger når de er knyttet an på eksempelvis et lovforslag vil betyde at diskussionen om præmisserne for et lovforslag og en lov vil få helt nyt grundlag jeg synes det er bemærkelsesværdigt at det ikke bliver nævnt

udtrykker modstand mod loven har kæmpet for det her i arbejdet

været noget som man har givet for at sikre at der har været balance i på den ene side indskrænkninger og på den anden side udvidelser og så skal man ikke glemme at selv om man står her og nævner forskellige dokumenter som rigtig nok i fremtiden

§ fire og tyve i lovforslaget den såkaldte ministerbetjeningsregel så viser

af de næsten to hundrede spørgsmål som justitsministeriet har svaret på den her omgang jo faktisk også at selv om vi taler om § fire og tyve dokumenter og det er det der er hele humlen i den præcisering der er lavet i lovforslaget så er man tvunget til at skulle omkring § otte og tyve og § niogtyvende og hvad handler det om ja det handler om at man skal undtage visse oplysninger eksempelvis af faktisk karakter det er helt centralt fordi de svar vi har givet jo

har været for at det hele nu bliver mørklagt jo simpelt hen ikke holder vand

nærlæse svarene på de sytten såkaldte sager og man vil se at rigtig nok er der nogle der falder inden for § fire og tyve men det er også en helt fair udlægning af behandlingen af lovforslaget at sige

meget omtalte såkaldte politiske sager eksempelvis sagen om overbetaling af privathospitalerne taler vi altså om muligheder for stadig at få dokumentet det synes jeg igen er et billede på at det bør man sige fordi det er meget meget vigtigt og det vil være vigtigt for det fremtidige arbejde efter at det her lovforslag snart er vedtaget

at samtidig med at der er en hel række udvidelser

også nogle begrænsninger

jo rigtig nok at lovforslagets § to og tyve begrænser

det der er det centrale i det her spørgsmål er at indgangen til at udvide mulighederne for at undtage her altså

kalendere for ansatte i den offentlige forvaltning bygger på den åbenhedsaftale som et bredt flertal inklusive dansk folkeparti lavede tilbage i to tusind og ni og to tusind og ti

det er helt fair men det er forkert at sige at der ikke kan siges at være nogen sammenhæng

mulighederne for at sikre at at ministres

kan læses af lovforslagets bemærkninger der er henvist til det det er en udvidelse man

forsøg på chikanøs adfærd devaluerer det den her ændring af offentlighedsloven når man ikke vil eller kan give et konkret eksempel på en offentligt ansat en del af et frontpersonale det kunne være en socialmedarbejder i socialforvaltningen som ikke lige just er blevet udsat for store chikanerier

altså var blevet udleveret som følge af aktindsigt nej er det ikke meget fair

i den offentlige forvaltning som sidder og har borgerkontakt hver eneste dag

dialoger de er involveret i og de møder de har med borgerne eksempelvis i socialforvaltningen jo erfaringsmæssigt pænt sagt kan være temmelig hårde

kan skærme dem af mod eventuel chikanøs adfærd det er ikke noget jeg selv har fundet på

herre simon emil ammitzbøll forsøgte at antyde

bemærkninger så det er ganske udmærket begrundet undtagelsen af kalenderne efter lovforslagets § fire og tyve bygger på

vi kan beskytte privatsfæren

såkaldte farumsag

men det man glemmer at fortælle i den sammenhæng er jo at der stadig vil kunne søges aktindsigt i bilag for konkrete udgifter som afholdes som led i varetagelsen af offentlige hverv

lige nøjagtig det der er tale om her så har man

altså mødedeltagelsen i det pågældende

ganske udmærket begrundet så er der den såkaldte

er rigtigt at der i dag findes et fortroligt rum der findes omkring enhver minister og den pågældendes departement

og fordi ministre får rådgivning fra forskellige steder

argumenterede for at der er behov for

det her frirum jeg må sige

det er både sagligt

rigtigt at embedsmændenes rådgivning af ministrene skal sikres de bedste muligheder således at der er mulighed for at trykprøve de ideer til svar på de mange udfordringer og de mange problemer

det synes jeg ikke er ensbetydende med især ikke hvis man læser lovforslaget at der rulles

man vil når man læser lovforslaget kunne se at det er meget snævert afgrænset og at der lige nøjagtig her er taget højde for den kritik der var

lovforslag blev fremsat

grundlæggende uenig i det det er helt fair men at sige at der ikke er foretaget en præcisering som klargør hvad formålet er med § fire og tyve som klargør hvad det er for undtagelser hvad det er for andre paragraffer i loven man skal om eksempelvis når vi taler om ekstrahering af oplysninger

helt forkert det ville være

heller ikke i forhold til indgåelse af kontrakter og et ministeriums udførelse af

humle om man vil med den præcisering som aftalepartierne har lavet af §

der er tale om en anden § fireogtyvende den er ændret på den måde at vi har præciseret den vi har skrevet ind hvad det er man skal omkring i otte og tyve og ni og tyve og de svar vi har givet på spørgsmål fra udvalget om konkrete sager

er der en hel række dokumenter som stadig vil komme ud jeg synes det hører med til debatten så er der den såkaldte folketingspolitikerregel

og andet så ved vi jo

alle sammen fra minister til folketingsmedlem eller fra folketingsmedlem til minister

behov for at have kontakter til andre politikere og hinanden her i folketinget det gælder både inden for og uden for regeringspartierne det gælder i de mange forhandlinger vi har også her er anbefalingen

der er behov for således at vi kan arbejde

have en fortrolig dialog med ministeren under forhandlingerne om et politisk initiativ og et kommende lovforslag pointen er at det efter den nugældende lov

beskyttet men det er helt rimeligt at det bliver det i fremtiden også her er det understreget at der er tale om et snævert anvendelsesområde og et anvendelsesområde som altså kun kan anvendes i bestemte og afgrænsede tilfælde

så er det jo rigtigt at der har været meget debat om lovforslaget

lyttet til det og til debatten

vil få lejlighed til at diskutere en samlet redegørelse for lovens virke her i folketinget og så kan man tage debatten om de bekymringer der har været man kan tage debatten om de paragraffer der nu engang er i loven og hvis det så giver anledning til

så har forligskredsen aftalt at vi så drøfter det i forligskredsen

så hvis man vil være med til det

vil være med til at påvirke det her hvis der er bekymringer

er det bare en stille opfordring til

det er også rigtigt

det er som sagt det regeringen har lyttet til og hvis der er behov for ændringer ser vi på det og det sker som sagt på baggrund af en grundig redegørelse

folketinget og som folketinget så kan initiere en debat om og så har forligspartierne aftalt at hvis det giver anledning til ændringer

drøfter vi det i forligskredsen samlet set

som altså udbygger åbenheden i den offentlige forvaltning som bygger på

som havde repræsentanter fra presse

uddannelsesinstitutioner og som altså øger åbenheden og udbygger åbenheden i den offentlige forvaltning og bygger på at udvide principperne om åbenhed og demokratisk kontrol i

kommer en masse argumenter i den

af argumenterne for at man skal lukke

kalenderne ned at det har dansk folkeparti tidligere været for og derfor er det i orden nu vil jeg sige

den eneste i den diskussion der har skiftet holdning undervejs

ikke lade den ligge der tror jeg alligevel at vi har nogle citater fra ministeren selv fra tidligere

vi nok ikke skal begynde at kaste det efter hinanden det jeg godt

spørge ind til er nogle af de her såkaldte forbedringer altså

kan ministeren ikke bekræfte eksempelvis at bødeforelæg og direktørkontrakter i høj grad allerede findes åben tilgængeligt på internettet på trods af

pernille skipper ligesom har gjort sig til talskvinde for at det det som

en enig offentlighedskommission i øvrigt skriver i betænkningen nemlig at ud fra sådan generelle principper og betingelser

at der er tale om en hel række

er positivt omtalt og som man må forstå betragtes som

udvidelser så altså igen

de her seks og tyve forslag stort set intet var værd

alt allerede i dag kunne lade sig gøre

når man så læser journalistforbundets tidligere høringssvar indrømmer de trods alt at der er tale om forbedringer og jeg læner mig trygt op ad det som offentlighedskommissionen har

vi måske ikke

diskutere indholdet af dem lad mig så prøve på en anden måde

her i folketinget det er en mulighed at vedtage de her seks og tyve såkaldte forbedringer uden at det betyder at vi skal

når man bruger de seks og tyve forbedringer som en undskyldning for at lukke ned blandt andet omkring ministerrådgivning ministerbetjening folketinget folketingsmedlemmers

de to ting er fuldstændig afhængige af hinanden

ikke fuldstændig rigtigt at de ændringsforslag der ligger her i

ligefrem at sige at de her seks og tyve

skulle være en undskyldning for at man så vælger på

i syv år har en kommission nedsat som skal sidde at finde på undskyldninger for at man så vil lave begrænsninger altså det her lovforslag og den betænkning der kommer

en meget betydningsfuld lov hvordan skal den se ud hvilke præmisser skal den bygge på hvilket formål skal den have hvad er det for en virkelighed den skal gælde for og indstille sig på

altså man kan læse argumenterne for de seks og tyve

samlet vurdering at det her altså selvfølgelig

jo er et samlet hele og et samlet lovforslag som giver et bud på en

vi kan blive enige om at udgangspunktet

også være at hvis man så beslutter sig for

indskrænke den åbenhed som eksisterer i dag ja så skal der nogle rigtig rigtig gode argumenter på bordet

vil komme ud i fremtiden men der er stadig nogle dokumenter der kommer ud

for at de første dokumenter så ikke kommer ud hvis det er nogle dokumenter som er interessante for offentligheden at få kendskab til så hvis nu justitsministeren får den her lejlighed

at se der står følgende i § 1 loven har til formål at sikre åbenhed hos myndighederne med videre med henblik på navnlig at understøtte informations og ytringsfriheden borgernes deltagelse i demokratiet

kontrol med den offentlige forvaltning mediernes formidling af informationer til offentligheden tilliden til den offentlige forvaltning

ingenlunde det der er tilfældet det her er et lovforslag som er et samlet hele der er ingen der har lagt skjul på at ud over at der er en hel række udvidelser så sker der også få indskrænkninger det er et samlet hele og det er det der er regeringens forslag det er det to tredjedele af folketingets medlemmer bakker op om og

er med til at sikre at vi får en ny afbalanceret

har udvidelser og på den anden side også har visse indskrænkninger

jeg synes egentlig ikke er så meget at forlange at ministeren

kommer med et argument for de indskrænkninger som ministeren anerkender ligger

man kan jo ikke henvise til formålsparagraffen som siger at lovforslaget sikrer mere åbenhed og så forsvare indskrænkningerne med henvisning til det ministeren må jo konkret gå ind og forsvare

hvad de skal bruges til hvorfor de er rimelige og hvorfor de er nødvendige

ministeren en chance til kom med det allerbedste argument for at vi skal have de indskrænkninger som der ligger i regeringens

at forsøge at forklare argumenterne for § fire og tyve argumenterne for § to og tyve

§ fire og tyve er det faktum at godt nok findes der et fortroligt rum i dag men

har forandringerne af centraladministrationen meget meget store der er sket udflytninger af den faglige ekspertise og den rådgivning som ministre får det kan være helt tilfældigt hvor den ligger og det har betydning for mulighederne for

men ergo er mulighederne for aktindsigt også båret af tilfældighed og regeringen og forligspartierne synes det er helt rimeligt at de ministre har muligheder for

i forsøget på at finde de rigtige svar på

til indsigt i dokumenter hvor kl og danske regioner er omfattet

hos kommuner eller en bestemt region

kl og danske regioner ind

det sidste er at hvis man

af tre journalisters kritik af

fru pia adelsteen nikker til så det var nok rigtigt spottet vi har svaret på hvorfor vi ikke mener

man kan sige som de pågældende journalister siger at at i dag kan man få al aktindsigt må man forstå i kommunernes landsforening og danske regioner altså al den stund de i dag ikke er omfattet af loven det bliver de i fremtiden

central forskel og det ved fru pia adelsteen også ganske

bare sige det var de simpelt hen ikke der var en henvisning til svar på

og så i øvrigt en henvisning til lovforslagets bemærkninger og hvis man mener at det er svar på et spørgsmål jamen så

noget værd for mig jeg er ikke jurist hvis vi nu ikke forstår bemærkningerne

faktisk derfor at vi hiver ministeren i samråd

så skraldespanden

korrespondance ved at begære aktindsigt hos en kommune

misforståelse består i jeg har godt læst

de her tre journalister der skrev den her her notits

er værdiløs

årsagen til at der er svaret som der er svaret på

for at henlede fru pia adelsteens opmærksomhed på at vi

i lovforslagets bemærkninger det er en helt helt almindelig fremgangsmåde

fem indskrænkninger i offentlighedsloven

jeg har svært ved at se hvordan den nuværende offentlighed skulle være til skade for lovarbejdet for mig at se virker det som en søgt forklaring der skal skærme den siddende regering mod offentlighed

ord gælder de ikke mere

at når man ikke sådan lige helt har et særlig sikkert ståsted kan man altid hive et eller andet citat op

taler som en embedsmand eller ikke er politiker eller

ikke kan finde ud af hvad han tidligere har ment

som et svaghedstegn i debatten og jeg synes måske i særlig grad her hvor vi har med et meget omfattende lovforslag at gøre at hvis herre simon emil ammitzbøll gerne vil have argumenter for eksempelvis § fire og tyve

det jeg har sagt her og jeg ved at herre simon emil ammitzbøll har lyttet ganske meget

de efterhånden mange samråd vi har været i sammen om det her lovforslag det jeg sagde dengang var udtryk for den naturlige bekymring som kom af den debat der var det regeringen og forligspartierne har sikret er en præcisering

oprindelige lovforslag som er med til

klargøre hvilket grundlag

så det står klart hvordan § fire og tyve skal anvendes og det er for mig og for socialdemokraterne og for regeringen en tilfredsstillende fremgangsmåde som har skabt klarhed og præciseringer og som gør at den nervøsitet der var i debatten sidst

jeg virkelig meget altså jeg vidste ikke at det var et tegn på hverken svaghed eller personliggørelse

justitsministeren alvorligt jeg har nu alligevel tænkt mig at fortsætte med at

justitsministeren alvorligt trods alt

har sagt som han har tilbage i to tusind og ni

tvivl om offentligheden skal have adgang til oplysninger

for svaghed som ministeren nu måtte se jeg oplever det måske lidt som om svagheden er et andet sted

nogen der ikke har argumenter nogen der ikke ved hvorfor og hvordan de skal forklare

om den åbenhedsordning som eksisterer nu

der lavede den tidligere regering sammen med den nuværende regerings partier

anden omgang vi taler om nu det er så fru pia adelsteen til anden omgang og det gælder også de to

ministeren stiller sig op på talerstolen og

at det har været en fordrejet debat fordi vi egentlig har fokuseret ekstremt meget det erkender jeg på de fem forringelser der sker jeg mener faktisk

går lidt den anden vej

en lov som er rigtig gammel det tror jeg vi erkender

så er jo meget meget vigtigt

er langtidsholdbar fremover for alt anden lige

den eksisterende offentlighedslov

sig langtidsholdbar ellers havde vi vel for pokker ændret noget for lang tid siden

der fem forringelser så de fem forringelser skal vi bare

rigtig rigtig mange spørgsmål hvilket også var årsagen til at jeg lige før hidsede mig lidt

de såkaldte svar man har fået på

jeg synes det er dejligt at bede om en kommentar for eksempel til et punkt fra et notat hvorefter der kommer et svar der se på svar på nummer syv og halvfjerds

en masse bemærkninger tre digre værker der alt andet lige er komplicerede og må jeg ikke bare her indskyde

jeg læste det tilbage i to tusind og ti og det er måske også derfor jeg synes man skal rose venstre og konservative for den enorme sejr

at få det her igennem men jeg mener

der er seks og tyve forbedringer er simpelt hen en fordrejning af

jeg synes det er fair nok at ministeren nævner at dansk folkeparti var med til at lave den her

tilbage i to tusind og ni

og jeg ved at i den åbenhedsaftale står der at ministrenes kalendere

lukket men så skal ministrene offentliggøre

møder de har haft ude af huset sådan at man på en eller anden måde har en åbenhed om det

så også kommer til at gælde

og kan råbe lidt til højre og lidt til venstre og fremad og opad og nedad og jeg ved ikke hvad og være uenige eller enige

hvis det er et arbejdsredskab bruger man typisk en kalender fremadrettet jamen så kunne man da

der er sket og historie

spørgsmål jeg synes det er så sjovt når herre jan e jørgensen fra venstre spørger herre

masser af gange at min kalender er åben at den må alle se det er rimelig uinteressant i øvrigt hvad der står i den der står hvem jeg har holdt møder med men der står altså også private ting som er ganske uinteressante for

at tidsfristen for at få aktindsigt

nuværende ti dage til syv hverdage vi har haft samråd om det og ministeren kan ikke garantere at det bliver overholdt hvilket jeg synes er problematisk da information havde en artikel der viste at i mere end tres procent af de sager der bliver søgt aktindsigt i bliver tidsfristen ikke

og det er i hvert fald en fordrejning af sandheden særlig hvis man ikke har nogen intentioner om at det overhovedet bliver overholdt

en tidsfrist for at den netop skulle overholdes ellers er det formålsløst men her har man altså ikke tænkt sig at gøre noget

det ministeren gør

i offentlighedskommissionen ikke var enighed om alle ting vi ved også

var der nogle der simpelt hen meldte fra

der var altså ikke bare fuld enighed om

have solgt varen ganske glimrende siden

en aftale der skal præcisere tingene men men som i bund og grund ikke gør en dyt hvilket

mener jeg heroppe fra talerstolen men jeg håbede lidt at de ville gå op og sige

rigtig godt og fortælle hvad de rent faktisk mente

nogle af de folketingsmedlemmer som i hvert fald uden for den her sal går ud og siger at puha det er noget grimt noget

smule til genmæle over for

endnu en gang vil takke ham for at stille op og tage

andre ordførere der melder sig på banen

jeg at snakke om

herre simon emil ammitzbøll bliver sat på plads

chikanøs adfærd over for offentligt ansatte som en

det var et sideargument men nu må vi så antage

er hovedargumentet og så vil jeg endnu en gang

de konkrete eksempler på at kalenderførelse har ført til

§ fire og tyve som måske er den mest kritiserede bestemmelse i det her lovforslag er præciseret

det der er humlen er jo at det er rigtigt nok at man har brugt nogle andre ord og det kan vi godt kalde en præcisering men substantielt er det fuldstændig det samme

også selv sagt mange gange

savner det sådan set stadig enhver begrundelse som var det

socialdemokraterne det ændrer ikke på

ændrer jo ikke på at man lukker ned

af den adgang til aktindsigt som man har i dag

få aktindsigt i kl og danske regioner

dertil må man bare sige at lige så snart kl

oversender et stykke papir

kan man via aktindsigt i den kommune og den region få adgang til at se papiret det betyder ikke at det ikke er en positiv ting at kl og danske regioner nu

er problematisk at man samtidig har en § fem og tyve som undtager alle politiske forhandlinger mellem kl danske regioner og staten derfor er det ikke en forbedring som vi ikke kan få armene ned over og

efterhånden er er blevet slæbt igennem manegen i den her debat

kommissionen ja han er en klog mand og ja det var en kommission der arbejdede i syv år

som blandt andet allerede dengang udtrykte sin skarpe bekymring over for § syv og tyve

der handler om udveksling af dokumenter mellem

til § fire og tyve om

ikke bare fordi det er et stort mindretal

som ikke på den ene eller den anden måde er repræsentanter for embedsværket

som har siddet i kommissionen som netop har frabedt sig at få sat

bruger udtrykket en enig kommission i den her diskussion

ministeren er udmærket klar over at det langtfra er tilfældet

som justitsministeren bruger og det er at to tredjedele af folketingets medlemmer står bag det her

at hvis det er tilfældet så synes jeg at man skal tage at bevise det og så synes jeg at man skal fritstille sine folketingsmedlemmer

at gælde for dem der er en international organisation organisationen for sikkerhed og samarbejde i europa

hvor danmark altså er medlemsstat som har kritiseret den her lov og

må være et udgangspunkt for alting i et demokrati hvis man ikke vil have åbenhed hvis man vil lukke ned

på hvorfor det er nødvendigt

man skal ikke argumentere for hvorfor man gerne vil have åbenhed man skal argumentere for hvorfor man vil lukke

en præmis i et demokrati det tror jeg vi alle sammen er enige om åbenhed er per definition godt indtil der er nogle

hvor de konkrete problemer med den åbenhed vi har

har været så har man ikke bestået den test det kan godt være det er polemisk men man har ikke bestået testen

den evaluering man har tænkt sig at foretage om tre år

man skal stemme for lovforslaget for at have en adgangsbillet til den evaluering om det er fuldstændig rigtigt

sekstende der var anmeldt en kort bemærkning men da spørgeren ikke er til stede må vi gå videre i

to og tyve § fire og tyve og § syv og tyve nummer 2

fulgt med i første del af debatten vil måske undre sig over

jeg siger det for det burde jo efterhånden være klart for enhver men det gør jeg fordi justitsministeren brugte det meste af sin taletid på at tale om noget andet og jeg går ud fra at når ministeren fra talerstolen sagde at man burde stemme ja så var der ikke tale om et overraskende holdningsskifte til ændringsforslagene men et udslag af at man diskuterede noget andet end det der om lidt skal stemmes om

der er kommet mange spøjse argumenter vi har jo været det igennem under første runde men jeg synes der er mere der er værd at

hvad en kommission måtte komme frem til eller betyder

hvem folk har stemt på jeg mener man skal

meget alvorligt hvem det er danskerne har valgt ind i folketinget og lad det være sagt uden den mindste tvivl

af dette høje ting

der var imod offentlighedsloven

hundrede og ni og halvfjerds folketingsmedlemmer så det er altså ikke et vælgerønske der er tale om

så bliver justitsministeren pikeret over at jeg kommer med citater af hvad han har sagt på tidligere tidspunkter om åbenhed det ene citat hed hver eneste gang der er tvivl om

skal hensynet til åbenheden træde først det var i to tusind og ni i to tusind

for mig at se virker det som en søgt forklaring der skal skærme den siddende regering mod offentlighed

svaghed siger ministeren

hvad han tidligere har sagt svaghed er

gik til valg på

regeringspartier havde andre holdninger til dette spørgsmål inden valget

at mennesker kan skifte standpunkt jeg tror ikke at der er nogen her i salen

er da en begrundelse en forklaring noget der giver mening og ikke bare en konstatering af at sådan er det jo

som et bærende politisk princip trist

er at man så prøver at komme med nogle forklaringer

nåh jo men der var jo nedsat en kommission og et flertal i en kommission har sagt

det vil sige at her i to hundrede året for den danske filosof

at politik føres forlæns men forklares baglæns forstået på

at man gør det man nu engang gør og så må man så tilpasse sin fortid til det man argumenterer

er at et klart flertal af eksperter støtter kritikerne af loven det der står tilbage er at man ikke kan få eksempler på hvor det er loven har været et problem det der står tilbage er at man ikke

lytte og så synes jeg det er mærkeligt at justitsministeren siger at jeg åbenbart sådan har været rundt i partiforeningerne

hvad det er folk mener det er jo en ret nedladende kommentar over

justitsministerens egne gruppemedlemmer for det var sådan set socialdemokratisk folketingsmedlem herre rasmus prehn citeret i medierne socialdemokratisk folketingsmedlem herre bjarne laustsen citeret i medierne og

undgå risikoen for at træde i den fælde herre lars barfoed gjorde i går vil jeg undlade at sætte navn på hvem det præcis var der sagde

være i den socialdemokratiske gruppe men det var præcis den person som navneforvirringen

hele tiden ting og sager her på christiansborg

har klimaminister martin lidegaard fået

lovforslag l en hundrede og

vi har fået et svar der siger

på klimaministeriets område

er jo spændende at se om den slags ting vil blive opdaget fremadrettet

jeg vil gerne her fra folketingets talerstol appellere appellere til den radikale leder om

at hun er i besiddelse af hvis hun virkelig

af og reklamere med hvorfor sætter hun så ikke sit partis politik igennem over for justitsministeren

at netop de ting som vi tager

jeg vil gerne appellere

over for sine medlemmer og sine vælgere at det har gjort en forskel at man har skiftet leder

og ikke efter deres partidisciplin

hvert fald dem fra socialdemokraterne sf og det radikale venstre på et mandat om

på og det kunne jo være værd at leve op

det har jeg allerede kommenteret i første runde

de værste elementer handler om lige præcis de

det er mest nødvendigt at kunne kontrollere det er det cavlingprisvindere har sagt det er det professorer har sagt det er det justitsministeren sagde altså før han blev justitsminister

socialministeren

for socialdemokraterne sagde det

karen hækkerup der forudser at forslaget aldrig bliver vedtaget det var den socialdemokratiske ordfører før valget det

som tidligere justitsminister erik ninn hansen

af offentlighedslovsforslaget i nitten firserne valgte han at trække forslaget tilbage fra lovprogrammet og gav det en ekstra omgang justerede nogle små ting og endte med

jørgen lenger i debatten dengang sagde at han var glad for at det var den ene gang om året at vs og de konservative

statsrådsprotokoller referater af møder mellem ministre og dokumenter der udarbejdes af en myndighed til brug for sådanne møder og

brevvekslinger mellem ministerier om lovgivning herunder bevillingslove mener herre simon emil ammitzbøll at det er

yderligere ned på nogle punkter i den nugældende offentlighedslov men vi synes det er godt der hvor man åbner op

fordi det giver mig lejlighed til at afkræfte en myte om at vi ikke mener at der skal være en vis regulering i forhold til de her spørgsmål det vi bare har sagt i al stilfærdighed er at det er svært at forstå hvorfor man vil ændre det når det fungerer så ganske

socialistisk folkeparti i landsmøde hvor der

offentlighedsloven tror herre simon emil

ikke har stillet sig til rådighed for en debat med folketingets

taget debatten i det hele taget synes jeg det er ærgerligt at hverken ordføreren fra venstre

at venstres ordfører har stillet spørgsmål til nogle af os andre men hvis det skal være lige til lige

som minimum også være den der stiller sig herop og stiller sig til rådighed for selv

christiansborg hvor alle ungdomsorganisationerne faktisk var repræsenteret bortset fra socialdemokratiets

kunne man måske opfordre til at næste gang der er folketingsvalg vælger borgerne alle de unge

så kunne vi få ændret det her makværk

mennesker der har underskrevet i protest mod

samlede de ungdomspolitiske bevægelser og det er jo ikke kun i baglandet i partierne

vi kan se borgerrepræsentanter vi kan se folketingsmedlemmer vi kan se tidligere folketingsmedlemmer

af de fem forligspartier som enten siger direkte at de er imod de her kedelige elementer eller at de

de her elementer så

man har sagt at man er fuldstændig ligeglad med enhver indsigelse på trods af

hundrede og tyve af folketingets medlemmer er valgt fra partier der er gået til valg på at man skulle gøre netop det som dansk folkeparti enhedslisten og liberal alliance ønsker

er forhandlingen sluttet og vi går til afstemning om de til l en hundrede og fire og fyrre

er forkastet

afstemningen slutter for stemte to og fyrre

herefter er ændringsforslag nummer to fem og syv stillet af det samme mindretal bortfaldet

der stemmes om ændringsforslag nummer fire

afstemningen slutter for stemte tre og fyrre

forkastet herefter er ændringsforslag nummer seks og otte stillet af det samme mindretal bortfaldet

der er ikke stillet ændringsforslag til l en hundrede og fem og fyrre og l en hundrede og seks og fyrre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

af lovforslaget i to er vedtaget der stemmes herefter om det under a nævnte

lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to tiltrådt

et flertal med undtagelse af enhedslisten eller om ændringsforslag nummer tre og fire tiltrådt af udvalget de er vedtaget

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem og seks tiltrådt af udvalget de er vedtaget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

afstemningen slutter for stemte en og fyrre

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire

for stemte en og fyrre

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer en og to stillet stillet og tiltrådt af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

afstemningen slutter for stemte to og tredive

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to tiltrådt af udvalget det er vedtaget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

ønsker nogen at udtale sig

mig understrege at vi ikke ønsker at mistænkeliggøre de seks hundrede og fire og firs personer der er på lovforslaget vi vil have den person som pet mistænker for at være til fare for rigets sikkerhed og som altså kan være terrorist udskilt fra forslaget vi vil bruge tiden mellem anden og tredjebehandlingen til at få oplysninger om den pågældende person udleveret og i øvrigt gennemgå sagerne vi mener at vi har en

til at få adgang til alle relevante oplysninger om

heriblandt også navnet på den person

er under mistanke for at være til fare for rigets sikkerhed jeg mener det er en skam og en skændsel at det er kommet så vidt vi mener slet ikke at personen skulle have været på lovforslaget og det er regeringen og regeringen alene der mistænkeliggør de seks hundrede og fire og firs personer ved at sætte personen på lovforslaget sagen kunne være ordnet i al mindelighed hvis justitsministeren havde været behjælpelig med at yde os teknisk bistand så vi kunne få fjernet personen fra

jeg har

vi kan sige noget til forslaget

og af yderst principiel karakter

tildeler statsborgerskab ved lov for det andet bør alle oplysninger om personer der tildeles statsborgerskab

tilgængelige ellers tildeler vi folketingsmedlemmer jo statsborgerskab på et uoplyst grundlag hvilket må være i direkte strid med grundloven vi vil gerne

mistænker for at være til fare for rigets sikkerhed i den forbindelse vil vi gerne have en redegørelse for præcedens på området og det vil sige om der tidligere har været lignende sager på området det vil vi selvfølgelig også for at få udskilt den potentielle terrorist og få frikendt de seks hundrede og fire og firs men det gælder altså også grundloven for kan en regering mørklægge visse sager om statsborgerskab for folketingsmedlemmer eller gælder det at alle folketingsmedlemmer skal kunne kræve aktindsigt ud fra devisen folketinget og folketinget alene tildeler statsborgerskab vi vil i df have trukket lovforslaget tilbage

skal have dansk statsborgerskab det er jo en helt legitim diskussion

bouhania han har været i danmark i tyve år

ved flere internationale mesterskaber og han har lige fået dansk statsborgerskab han

taget uddannelse og han har et arbejde i danmark er det rimeligt

som dansk folkeparti smider i aviserne

på lovforslaget det har vi ikke noget som helst at gøre med det er justitsministerens beslutning alle de oplysninger

offentlige den her diskussion er foregået under førstebehandlingen og lovforslaget kan man gå ind og se på folketings hjemmeside

så det er fuldt offentligt

anerkender og det kan jeg høre ordføreren gør

den liste hvor den person som dansk folkeparti gerne vil have ikke

liste så i dagbladene

her land i tyve år han har repræsenteret danmark han har gået med dannebrog han har taget arbejde og uddannelse

liv som dansk statsborger med at stå i dagbladene og der skal kastes en mistanke på ham

er at afspore den diskussion som jeg egentlig synes

dansk folkeparti tager det synes jeg bare er drønærgerligt jeg

mener vi er en meget alvorlig sag og det er jo når

den her diskussion og de her dokumenter i hvert fald lovforslaget er fuldstændig offentligt

hvad nu hvis den potentielle terrorist som er på lovforslaget i morgen laver en terrorhandling der ligner den der foregik i london hvor to slagtede

med rette kunne spørge os hvorfor har i belønnet personen

ordføreren siger

annonce er offentligt tilgængelige

de diskussioner vi har her kan enhver gå ind og se

vi løbende tager stilling til

hænger de navngivne personer ud

en principiel generel debat hvis det er sikkerhed man interesserer sig for

at efterretningstjenesten arbejder i hemmelighed

nogen som helst form for politisk troværdighed at vi tildeler statsborgerskab til en person

legitimt at diskutere det her

fremgik at der var sådan en person

men men jeg forstår bare ikke rigtig

ved en tidligere lejlighed

er noget problem at vi nu er på vej til at give statsborgerskab til en person der

til fare for rigets sikkerhed

men jeg vil i hvert fald sige en ting og det er at det her har været offentligt tilgængeligt

og det er da ikke nogen hemmelighed hvad der bliver sagt fra folketingets talerstol

godt tænke mig at høre om ordføreren er bekendt med det

der står at strafansvar vil imidlertid ikke kunne udelukkes i tilfælde hvor de oplysninger der måtte blive videregivet i forbindelse med behandlingen af

indfødsretslovforslag har en særlig fortrolighedskarakter eller hvor der foreligger særlige fortrolighedshensyn herunder for eksempel hensynet til statens sikkerhed den endelige afgørelse af om tavshedspligten i det konkrete tilfælde er overtrådt

en særlig fortrolighedskarakter kan ordføreren bekræfte at ordføreren kender til det her brev og ved

jævnfør det brev jeg går ud fra at formanden for indfødsretsudvalget har læst hvordan forholder ordføreren sig til det forhold at det ordføreren her indrømmer

lovforslag og det forhold at der er en person som er under mistanke for at

for rigets sikkerhed og

er taget her i folketingssalen

terror og at vi alle sammen er forfærdede over det der skete i london

og dermed begynde at agere anderledes det som

er dybt beklageligt i den her sag er jo at det var en fortrolig oplysning lige præcis af den grund og nu har vi så ordførerens ord for at han har valgt at lække

oplysning kan ordføreren forstå hvis der sidder en måbende dansk befolkning og undrer sig over at ordføreren af politiske og opportunistiske grunde har udsat den danske befolkning for den

hvis vedkommende ikke var beskyttet af en støvet konvention fra nitten

kunne overvåge personen i al stilfærdighed og undgå at danskerne blev udsat for fare den oplysning har dansk folkeparti valgt at lække for at score et par billige points

udsat danskerne for fare

fuldstændig uhyrligt at man

i en debat i folketinget som man er kommet i besiddelse af men man siger også i sin tale at man oven i købet have udleveret navnet på den person

fortrolige oplysninger om

ordføreren

vi har bedt justitsministeren om teknisk bistand til at pille den her person af loven det er blevet os nægtet

kan få adgang til de relevante oplysninger på de personer der er

vi mener at det er i strid med god forvaltning

skal tildeles et statsborgerskab på et så uoplyst grundlag

er det ikke vedkommende kunne kunne være blevet pillet af loven så

justitsministeren kunne have givet os teknisk bistand

en fjerde gang en femte gang eller en sjette

der har den opfattelse at det at man diskuterer hvem det er folketinget giver statsborgerskab tilsyneladende skulle være et problem det forstår jeg simpelt

og der bliver talt om fortrolige oplysninger og så videre

jeg kan ved et enkelt opslag på google konstatere at der er medlemmer af den fløj derovre som har omtalt

som potentiel terrorist og så efterfølgende har stået ved

stemmer ja til at give sådan en person statsborgerskab

offentlig debat du kan finde overskrifter på

foregår i folketingssalen der vil jeg bare høre om ikke

langballe synes det er dybt dybt betænkeligt at der tilsyneladende er noget som vi ikke må informere befolkningen om og at der tilsyneladende er noget som vi ikke

skal selvfølgelig drøftes hvilke personer det er vi giver statsborgerskab og alle relevante oplysninger skal frem

fornemste og fineste gaver man kan få

langballe lagde dem frem her i folketingssalen

herre christian langballe om det også er rigtigt forstået at han helt bevidst har videregivet fortrolige oplysninger i en situation hvor disse er omgivet af særlig fortrolighedskarakter blandt andet af hensyn til

og på trods af det har herre christian langballe

vi skal da ikke narre befolkningen og holde noget dækket vi skal ikke mørklægge noget de her ting kan selvfølgelig drøftes og jeg synes faktisk det er utroligt at vi står og diskuterer en så alvorlig sag og så er enhedslisten og de radikale

gælder i forhold til statens sikkerhed

på statsborgerskabsloven

hvem er det der sætter annoncer i aviserne hvem er det der rejser spørgsmålene på en meget utidig måde det er dog

for indfødsretsudvalget jeg vil gerne sige

har mistet al tillid til det udvalg med den formand det har i øjeblikket og jeg vil gerne opfordre indfødsretsordføreren

og tydeligt påviser jeg spurgte

for nogle år siden så jeg må sige at mine kollegaer

ved at stille sig op på folketingets talerstol og dele oplysninger om

behandling af indfødsretsspørgsmål som faktisk er i

han nævner netop i politiken i dag og det kunne

at ordføreren ikke var opmærksom på det at at når det

hvad man har ret til at få udleveret og hvad man må indrykke af annoncer

netop fordi grundloven jo slår fast at det

vi meddeler indfødsret ved lov det kan man så mene skal laves om i grundloven men grundloven er nu engang som den er indtil den bliver lavet om

at vi selvfølgelig skal have tilgang til alle relevante oplysninger og at de skal kunne drøftes her i salen

to og tre tiltrådt af udvalget de er vedtaget der er stillet forslag om at forslaget går tilbage til udvalget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

ønsker nogen at udtale sig da

at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet og vi går

at lovforslaget deles i to lovforslag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

som ordfører

forhold til nettomålerordningen og det synes vi rent faktisk er en ganske udmærket idé der er ingen grund til at der er en forskelsbehandling og derfor kan vi støtte det her forslag som jo også er en del af den energipolitiske

parcelhuse men der har også været andre grupper i det danske samfund som ikke har fået helt samme adgang til at være med på den grønne bølge og det har blandt andet været

skaber vi lige økonomiske vilkår for opsættelse af solcelleanlæg for alle uanset hvilken boligtype man er bosat i

om man er ejer lejer eller andelshaver det har været en udfordring at tilgodese netop det hensyn grundet nogle af de lovgivningsmæssige barrierer som hindrede lejerne i at nettoafregne og det betyder altså at rigtig mange kun har kunnet afregne den el

har man på ingen måde kunnet udnytte ordningen på

der bor eksempelvis i parcelhus ordningen er således kun kommet boligejerne til gode indtil nu heldigvis tager vi så med det her lovforslag livtag med den barriere og vi kan nu give lejerne mulighed for at nettoafregne det vil sige at også den strøm de bruger inde i lejemålene

kan nettoafregnes det er sund fornuft at alle skal have samme grundvilkår for at anvende vedvarende energikilder og derfor skal ens boligform altså om man er ejer eller lejer selvfølgelig ikke være afgørende for om man kan nettoafregne eller ej i dag førstebehandler vi derfor et forslag som skal give lejerne mulighed for at få del i fordelene ved at blive selvforsynende ved brug af en vedvarende energikilde og for os i socialdemokratiet er det væsentligt at alle har lige muligheder for at nettoafregne uanset om man bor i en villa på strandvejen eller i et almennyttigt boligbyggeri i gladsaxe og som socialdemokrat er jeg stolt af at vi giver alle danskere mulighed

til den grønne omstilling det er en gevinst for den enkelte og er en gevinst for samfundet og for klimaet i særdeleshed dagens lovforslag giver helt konkret mulighed for at lejere og udlejere kan nettoafregne gennem to forskellige modeller der er tale om en individuel model og en kollektiv model den individuelle model giver lejere og erhvervslejere mulighed for at nettoafregne

som er ejet af udlejer og tilsluttet

den enkelte lejers forbrugsinstallation modellen vil typisk være rettet imod rækkehuse og lignende omvendt giver den kollektive model

selve anlægget skal dermed være ejet af udlejer og tilsluttet samme forbrugsinstallation i forbindelse med den kollektive model skal nævnes at der i hvert lejemål skal installeres bimåler og derved skal man kunne beregne de enkelte lejeres betaling til udlejer for den el der er nødvendig at købe ud over det man selv producerer de to modeller baner vejen for at lejerne nu også kan komme med på vognen og få glæde af nettoafregningsordningen og altså mulighed for at sætte solceller op på lige fod med andre solceller er nemlig nødvendigt for at vi kan nå vores målsætning om at blive fri for fossile brændstoffer og med den rette mængde solenergi og den rette mængde vindenergi og den rette mængde biobrændsel og andre vedvarende energikilder skal vi skabe et energimix som gør at vi så effektivt som overhovedet muligt kan løsrive os

fossile brændsler socialdemokraterne ønsker et danmark hvor vi arbejder frem mod at blive de fossile brændsler fuldstændig kvit og derfor kan socialdemokratiet naturligvis give den fulde støtte til det her lovforslag og give

og tyve som handler om implementering af et mindre hjørne

aftalen er blevet implementeret i flere omgange med nogle rettelser undervejs og med lidt møje og besvær her de seneste dage

giver lejere mulighed for på lige fod med folk der bor i ejerbolig at have et solcelleanlæg til deres bolig

også været vigtigt for dansk folkeparti at vi fik den her ordning med

som vi også fik nogle andre ting igennem eksempelvis at

man kan opsætte kollektive anlæg sådan

en andelsboligforening et landsbysamfund eller en lille ø kan lave et fælles

få nogle udmærkede vilkår at gøre det på derfor skal jeg sige at da

et element vi selv har lagt energi i at få med

aftalt i forbindelse med energiforliget at vi skulle have ligestilling mellem ejere og lejere

sætte solceller op

og jeg tror faktisk det kan være en medvirkende årsag til

for det her lovforslag selv om man kan sige at der jo er den sammenhæng at en del af den debat der har været faktisk tager sit afsæt i et forsøg på at løse det problem der handler om at lejere er stillet dårligere end ejere det er så til gengæld et problem som

jeg synes at der er grund til at være glad i dag fordi vi så på det her område får skabt lige vilkår

når man for eksempel har snakket om energirenovering af

en klar tendens i retning af at

den boligjobordning der nu er blevet genetableret og som jo kun meget beskedent og indirekte handler om energirenoveringer er en ordning som

ejerne som altså på en lang række områder

også været på solcelleområdet indtil vi fik vedtaget det her lovforslag

af enhedslistens meget meget vigtige

af en energiaftale var at vi skulle forsøge at sikre at der blev sikret ligestilling mellem ejere og lejere og det er jo rigtigt

med andre partier så der er jo mange der i dag kan være glade ja man kan vel endda gå så vidt som

er nogen der har talt imod den her ligestilling

har den her urimelighed og uretfærdighed som har ramt lejerne

jo eksisteret i rigtig mange år jeg tror nok at vi

være en forholdsvis enkel sag at få det bragt på plads

den proces gik det op for os at når man snakker om lejere og lejelovgivning findes der intet i det her land som er enkelt og nemt at gå til og der er da også i høringssvarene enkelte lidt kritiske bemærkninger fra såvel lejerorganisationer som ejerorganisationer

til det private udlejningsbyggeri jeg håber trods alt at vi har fundet en løsning der i forhold til lige præcis

den almene boligsektor har vi stort set kun fået positive tilbagemeldinger med klare tilkendegivelser om at man forventer at det her kan sættes i

har også fået flere henvendelser fra folk som kan man sige har været meget engageret i at udvikle indsatsen i den almene boligsektor på det her område

haft lidt svært ved for alvor at komme i gang og er stødt ind i nogle problemer og vanskeligheder

og tilfredse med at der kommer den her ordning de har så anført sådan

med nogle spørgsmål i forbindelse med behandlingen af det her lovforslag men grundlæggende

er det en god dag for den vedvarende energi for solenergien

den sociale balance og retfærdighed i vores samfund så det er

absolut ingen politikere kun nogle meget få embedsmænd var i stand til at gennemskue var de kommunale udligningsordninger hvor alt afhænger af hinanden og

uden at vi får utilsigtede virkninger jeg må sige at vi

er der heller ingen der har overblik over hvad det betyder når vi sætter

for nogle som vi synes det er synd for eller omvendt stopper op hvis der er nogen det er for lukrativt for man kan næsten også have ondt af energistyrelsen når de skal prøve at forklare de mange dilemmaer som når dansk fjernvarme skriver at de også gerne vil kunne nettoafregne når lejerne må så må vi også og så videre eller når dansk energi skriver jamen er det ikke meningen at lejerne frit skal kunne vælge nye elleverandører

betale til solcelleanlæg som de ikke bruger

så er det at energistyrelsen må skrive at man sandelig har afvejet de mange interesser men alle kan jo ikke blive glade det kan i jo nok godt forstå det

skrive synspunktet er noteret og vi synes ikke dette rammer helt ind i lovforslagets formål det er også en lille fiks formulering så man

lidt populært at vi nu

har sat så mange lapper på blusen at vi bliver nødt til at strikke en ny den passer simpelt hen ikke længere og

men det er ud i det blå for uden en overordnet strategi uden en sammenhæng mellem

ved hvilken periode vi har vi har med at gøre

spil bliver fuldstændig modsatrettede

nettovirkningen vi har jo valgt at sætte en masse ting i gang for

jeg tror det er en rigtig god idé at vende det om

bevæge mig rundt i hele energipolitikken men

en form for stop go politik hvor det altid er synd for nogle eller godt for nogle andre og så må man jo hellere lukke munden på dem der råber højest så vores ønske er at analyserne for energipolitikken og strategiarbejdet for en sammenhængende indsats speedes op og at vi omvendt speeder ned eller helst helt holder op med at lovgive indtil der er tilvejebragt et ordentligt overblik

konsekvenserne vi får et nyt problem hver eneste gang vi gør et eller andet og jeg tror desværre heller ikke at vi kan finde de embedsmænd

får mulighed for at have solcelleanlæg på lige fod med ejere

de får også mulighed for at indgå i nettomålerordningen så de elementer lovforslaget her indeholder

præmis for at indgå aftalen om en strategi for solceller tilbage i november og vedtagelsen af lov nummer tretten halvfems lige op til jul at den nye støtteordning skulle tilgodese og ensarte de økonomiske vilkår for etablering af solceller i forskellige boligformer sagt på godt dansk hvis man bor i en lejebolig i danmark eller i en andelsbolig eller i en etagebolig som rigtig mange danskere gør skal man naturligvis have lige så meget mulighed for at kunne

det var i den forbindelse et ønske at de lovgivningsmæssige barrierer der er i elafgiftsloven elforsyningsloven lejeloven og almen lejeloven der hindrede lejere i

vilkår med ejere og andelshavere skulle fjernes derfor indeholder lovforslaget ændringer af lov om afgift på elektricitet lov om leje lov om leje af almene boliger med videre og lov om elforsyning lovforslaget fremsættes med henblik på at give lejere eller udlejere på lejernes vegne i almene såvel som private udlejningsejendomme mulighed for at kunne nettoafregne deres individuelle elforbrug lovforslaget omfatter også erhvervslejere og erhvervsudlejere i direkte tilknytning til denne udvidelse af personkredsen som kan få mulighed for nettoafregning af elektricitet fremstillet på ve altså vedvarende energianlæg foreslås det at afgiftsfritagelsen vedrørende nettoafregning i elafgiftsloven ændres i overensstemmelse hermed

præciseret i lejelov og almen lejelov at ikke alene el til opvarmning men også el til andre formål end opvarmning kan opkræves særskilt som tillæg til huslejen jeg vil gerne udtrykke min tilfredshed med at lovforslaget er blevet så godt modtaget af interessenterne reaktionerne på høringen har været overvejende positive og tyder på at lovforslaget vil få den ønskede

tid at få det her på plads og jeg tror at alene den opremsning af love vi skulle igennem og som jeg har givet her i dag

var mange forskellige regler praksisser

op i og skabt et godt grundlag

også gerne takke de andre involverede ministerier for at have bidraget til så siger herre villum christensen er kommet så mange lapper på trøjen

ikke rigtig kan se hvilken farve den har

blive fri af fossile brændsler og for import af fossile brændsler men

bestræbt os på at det skal ske omkostningseffektivt og som vi diskuterede på samrådet her i formiddags

det der sviner forurener giver klimaproblemer og så skulle de andre rene teknologier nok give sig selv men sådan fungerer verden jo altså ikke

kan man jo vælge om man vil læne sig tilbage og sige at det var søreme ærgerligt og så gør vi ingenting

man siger at så gør vi dog det næstbedste nemlig sørger for at der sker en grøn omstilling

utrolig glad for at høre at villum christensen glæder sig lige så meget

villum christensen nogle ord i munden han ikke har sagt men det

har dette fremtidsbillede denne krystalklare vision så kan det være at vi får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

åbnet fru louise schack elholm

må blive renoveret for fire milliard kroner mere i år end planlagt venstre er glad for de ekstra renoveringer i den almene sektor

renoveringer i den almene sektor pengene vil på sigt være i landsbyggefonden og samtidig kan vi konstatere

samfundsøkonomien til at disse massive boliginvesteringer kan gennemføres det er altså en rigtig fornuftig aftale som dette lovforslag udmønter jeg må dog alligevel komme ind på en bekymring det er vigtigt at investeringerne fordeles jævnt over hele landet fordelingen af midlerne

afspejle andelen af boliger som har behov for

fordelt over hele landet

lige fordeling fra år til år men set over en årrække bør midlerne

en anden diskussion er

nogle gange er boligerne af en så ringe standard at det bliver ualmindelig dyrt at renovere dem til en fornuftig standard

disse tilfælde bedre betale sig at rive boligerne ned og bygge dem op igen

meget relevant problemstilling lad mig sluttelig komme ind

ghettoforhandlingerne hører til i boligforligskredsen det fremgår tydeligt af den oprindelige aftale at den også indeholder ghettoplanen

ny fortolkning af forligsreglerne at man gør det på denne måde

økonomien vendte netop på grund af krisen er der mange danske håndværkere der sukker efter at få mere arbejde mellem hænderne med vækstplanen sætter vi gang i hjulene og med boligaftalen skaber vi tusindvis af arbejdspladser til netop håndværkerne med forhøjelsen af landsbyggefondens investeringsramme kommer de fire milliard kroner ikke bare de almene boliger til gode

set med mine øjne er det vejen ud af krisen derfor er jeg glad for at vi endnu en gang sætter arbejdspladser øverst på dagsordenen

de almene boligselskaber skabe mere end to hundrede og

og halvtreds nye kollegaer i arbejde

stolt over specielt er jeg glad for at det giver arbejdspladser i hele landet og ikke kun i hovedstaden

store sum penge til boligrenovering skal vi selvfølgelig også huske på den fremtidige generation af håndværkere vi skal med andre ord sørge for

lærlinge og praktikpladser når vi bruger skattekroner bl og dansk byggeri har i to tusind og elleve indgået en partnerskabsaftale om at skabe praktikpladser og lærepladser ved store byggerier

renoveringsprojekter det skal vi selvfølgelig holde dem

nu når boligerne igen skal renoveres med de tre boligaftaler på i alt tretten

op på hele ni og tyve milliard kroner for to tusind og elleve til

at føle på og derfor bakker socialdemokraterne

boligselskaber ikke har været særlig opmærksomme

i processen frem mod en

synes at vi skal gøre alt mulig reklame for at de sociale klausuler også kan være en del af de frivillige aftaler de laver

kunne komme igennem med i forhandlingerne men dette lovforslag

en del af vækstpakken og omhandler en forhøjelse af landsbyggefondens investeringsramme for to tusind og tretten som led i boligaftalen i to tusind og tolv blev renoveringsrammen forhøjet med fire

for at sætte gang i flere renoveringer dansk folkeparti erklærer sig tilfredse med den nye brede aftale om en forhøjelse af landsbyggefondens renoveringsramme som vil give flere arbejdspladser og vil give en masse nyrenoverede boliger vi havde så meget gerne set at det i aftalen blev sikret at disse arbejdspladser i udpræget grad kom på danske hænder eventuelt

det var der desværre ikke flertal

daværende tidspunkt men jeg kan da høre her at der er opbakning både fra socialdemokraterne og enhedslisten

fik sikret at udviklingen af praktikpladser i forbindelse med renoveringen løbende skal følges og at der også er iværksat en undersøgelse af dette på den måde kan vi følge med i hvordan de frivillige samarbejdsaftaler fungerer samtidig har vi mulighed for senere at øge indsatsen på området såfremt det viser sig at renoveringsarbejdet ikke kaster nok praktikpladser af sig til vores unge mennesker høringssvarene er også rigtig positive og jeg lægger særlig vægt på et af dem

kommer fra ældremobiliseringen og det er det der handler om foranstaltninger

mennesker med handicap i forhold til delrammen

her svarer ministeren at rammen for tilgængelighed er forhøjet og

det kan da kun glæde en handicapordfører at rammen er øget men dertil

at iværksætte yderligere tiltag i forhold til handicapforanstaltninger og i forhold til tilgængelighed for mennesker med handicap

dansk folkeparti bakker selvfølgelig op om den aftale vi har indgået og vi siger tak for samarbejdet vi nåede et stykke ad vejen og næste gang

når vi måske hele vejen men samtidig må jeg også lige

louise schack elholm op og sige at der er et forlig på området det mener vi da i hvert fald i dansk folkeparti

derfor undrer det os ret meget desuden vil jeg også bakke fru louise schack elholm op i det hun siger

hvordan de her midler bliver fordelt

i landsbyggefonden

arbejdsløs det er utrolig mange mennesker og det er dybt alvorligt

det er der sikkert mange mennesker der vil blive forbavset over man tror umiddelbart at det nok især er folk der arbejder mange timer og meget intenst som er stressede

er altså flere undersøgelser der viser at arbejdsløse hører til

hvorfor det jo det skyldes jo simpelt hen at man er usikker på sin fremtid ender det med at jeg bliver ved med at være arbejdsløs eller ender det med at jeg får

leve under det er meget vigtigt at det også indgår i den offentlige debat jeg kan give et meget konkret eksempel på det jeg kender en der arbejdede som chauffør

enhedslisten ikke bakker op om om vækstplan dk

ikke lever op til

altså heller ikke vækst i vækstplanen

en steg i himlen

fremrykningen af renoveringen

støttet de tidligere fremrykninger det er beskæftigelsesmæssigt helt rigtigt det er grønne arbejdspladser det er arbejdspladser i den

og det er med til at nedsætte vores energiforbrug og give bedre boliger

betalelige boliger formindskes vi kunne læse

boligen at

det lovede antal billige boliger på under tre tusind kr så det her er

med til presse den situation men da der i regeringsgrundlaget står at regeringen har sat sig for at skaffe

man skal gå altså at regeringen skal stile mod

regeringsgrundlag

og måske vil

ministeren i sin replik lige fastslå

har været en artikel i boligen som kunne skabe noget tvivl om om det er behæftede med sociale klausuler

i svang på boligområdet

forkerte retning det er en ordning som tilgodeser

i alle former også sommerhuse

ejere fik støtte tre tusind lejere fik støtte

helt afgjort ting som enhedslisten slet ikke mener trækker den

læse sit eget regeringsgrundlag igennem

der står altså nogle rigtig fornuftige ting

at alle kommuner skal bidrage til at løse boligsociale opgaver den ligger lige til højrebenet og det vil jo være en demokratisering af boligpolitikken her i landet

vil opfordre ministeren til at trække i arbejdstøjet og komme i gang med at iværksætte forhandlinger med de kommuner det drejer sig om det er nok nogle kommuner som ligger lidt nord for københavn nogle af dem i hvert fald

en model for det ville være med til at trække huslejeniveauet ned i den offentlige sektor og det

et løfte om at man skal se på finansieringen og huslejefastsættelsen

almene boligsektor og det kan man da heller ikke komme for tidligt i gang med

huslejer i den sektor sektor

det er ikke overklassen der bor alment det er vist

det er en gratis omgang for ministeren det er lejerne der betaler gennem deres bidrag til landsbyggefonden så

sådan at når boligselskaberne gerne vil have nogle af pengene fra landsbyggefonden så deltager vi gerne i

give dem pengene vi betragter landsbyggefondens penge som boligselskabernes penge det er jo en fond som kommer ud af at boligselskaberne har afdraget deres lån og nu tager man så lejernes husleje

ind i landsbyggefonden nu hvor den ikke længere skal bruges til at afdrage lån og betale renter med

gerne i det her men man kan jo på længere sigt diskutere om den her umyndiggørelse af boligselskaberne overhovedet er nødvendig og hvad den skal gøre godt for hvorfor ikke bare overdrage landsbyggefonden til boligselskaberne eller

sådan at boligselskaberne ikke behøver at indbetale til

det overskud som kommer ud af deres huslejer det synes vi ville være det rigtige at gøre det er en del af vores boligpolitik at boligselskaberne skal have lov til at beholde deres huslejer i stedet for at sende dem videre til landsbyggefonden

fratage boligselskaberne den offentlige støtte den andrager gennemsnitligt cirka fire milliard kroner om året og dertil kommer

men det synes jeg er et rimeligt bytte boligselskaberne får landsbyggefondens penge som jo egentlig er deres egne penge så de ikke længere skal spørge folketinget om lov for at få pengene og til gengæld ophører så den offentlige støtte til boligselskaberne det må være den langsigtede boligpolitik i danmark at vi får normaliseret boligselskaberne så de ikke udgør sådan sådan en særegen enklave i boligmarkedet men

opererer på samme vilkår som alle andre

ikke betaler skat af det overskud de får ind via huslejen i forhold til deres udgifter

hvem det er der modtager de største tilskud hvad mener

lejerne i den almene boligsektor betaler ekstra

boligerne altså krav om elevatorer speciel tilgængelighed

handicappede borgere

ordføreren om at lejerne i den almene boligsektor betaler for boligsociale opgaver der løses i området ville ordføreren finde det rimeligt

for eksempel opgaver i tilknytning til noget boligsocialt i området

kommunerne så i stedet for at kommunerne har en anvisningsret til fem og tyve procent af boligmassen i

skal kommunerne betale det det koster hos dem

tilbyder at løse de boligsociale problemer det kan være almennyttige boligselskaber eller det kan være private udlejere vi synes det er fint hvis de boligsociale problemer bliver spredt lidt mere ud

derfor er vores forslag at i stedet for at give støtte til almennyttige boliger så betaler

udbydere af lejemål for at tage sig af

det betyder jo at der er endnu flere almene boliger som kan

almene boligområder der har meldt ind til landsbyggefonden at de har behov og de er sådan set

der også er rigtig gode muligheder i øjeblikket for at kunne få

foretaget rigtig meget renovering for pengene så

et rigtig godt forslag vi står med i dag hvor vi

boliger der bliver renoveret og gjort mere moderne og samtidig

skrev under på den her aftale og det er

er noget der skal føres ud i livet

bliver nævnt og beskrevet i bladet boligen fortæller jo netop hvor meget man har fokus på det her område og hvor vigtigt man synes det er at alle kender til de muligheder der er i den her aftale og hvor vigtigt det er at den her aftale også bliver realiseret

det at vi står her og fordeler midler og jeg ved ikke hvad men

glæde den tidligere ordfører med at der sker en ændret fordeling af de midler

muligheder for at kunne renovere på sigt via dispositionsfondene så der er også mulighed for at man kan beholde pengene lokalt til de boligområder hvor der er behov for renoveringer på et eller andet tidspunkt men selve ideen

at man samlet set også hjælper hinanden hvor man ikke kan løfte

den almene boligsektor derfor er jeg ikke parat til at sige farvel til landsbyggefonden men som sagt

meget positiv over for det her lovforslag vi er enige

jo meget sjældent at vi kan se at samtlige partier i folketinget støtter op om et lovforslag og det vil jeg

ordførerne herre lars dohn sagde at vi skulle trække i arbejdstøjet når nu jeg lige har hørt herre lars dohns partifælle herre per clausen

i forhold til solcelleproblematikken

dag er en god dag for den almene sektor det det viser også at denne regering har arbejdstøjet på

jeg rose herre lars dohn for at have sat sig så godt ind i regeringsgrundlaget jeg glæder mig til de videre diskussioner så vil jeg sige at

et tegn på at der er enighed om regeringens overordnede hensigt med forslaget

det på en og samme gang skal sikre de holdbare finanser uden offentlige udgiftsstigninger

fra sf virkelig lægge vægt på det med jobbene men også på renoveringen

hundrede årsværk der nu kommer i spil

i år og det er en rigtig rigtig god ting i

forøgelse af landsbyggefondens renoveringsramme vil stimulere beskæftigelsen særlig på bygge og anlægsområdet

bare med den her fremrykning er det altså en tusind en hundrede boliger vi forventer får gavn af forhøjelsen og som jeg nævnte

jeg ser egentlig frem til et hurtigt udvalgsarbejde så landsbyggefonden til gavn for beskæftigelsen og servicen i

almene sektor og kvaliteten kan komme i gang med at dele ud af midlerne

der vil jeg godt nævne at herre lars dohn rejste spørgsmålet om sociale klausuler det er sådan at der i tilskudsvilkåret for

på danske løn og arbejdsvilkår altså det der står i ilo konventionen nummer fire og halvfems nemlig at det skal

efter de lokale overenskomster så det boligen beskriver så vidt det er

og jeg oplyser gerne nærmere om det vilkår

lighed med fru karina adsbøl fra df glæde mig over

fokus på at der skal være adgang for handicappede og

de mange midler der bliver bygget om for når man renoverer for der er en del af de her boliger fra

til bemærkningen fra

der er sigtet med den måde man har opbygget fonddannelserne på det vi gør nu

af fremtidens indtægter og renoverer nutidens boliger med

de bliver mere konkurrencedygtige lige i øjeblikket er der jo ikke en bøjet femøre i landsbyggefonden men fra to tusind og syv og tyve kommer der

rigtig rigtig mange penge ud fra lån der bliver udamortiseret for de huse der er

af pengene ind i ny byggerifond i dag er det jo sådan at det er staten der sammen med kommunerne giver en del af tilskuddet når man opfører boligerne

vi har fastsat i aftalerne for finansloven så så der skal man selv være med til at finansiere det det er en del af det en anden del ryger i landsbyggefonden til renovering og en tredjedel ryger så i den lokale dispositionsfond til udbedringer og fornyelse

fondsdannelse som vi regulerer her i boligforligskredsen og i folketinget så jeg vil glæde mig over

gode samarbejde vi har haft i boligforligskredsen

så var der et enkelt spørgsmål som fru louise schack elholm nævnte nemlig det med den regionale fordeling vi meget fokus på

en rimelig regional fordeling for det

også vigtigt at man får nogenlunde efter

på længere sigt synes jeg faktisk

svarer ministeren der foreligger ikke oplysninger om fordelingen af beskæftigede i forbindelse med renovering af almene boliger i forhold til danske eller udenlandske statsborgere

når arbejdet er færdigt når nu jeg

om han kan give dansk folkeparti et klokkeklart svar på om dansk folkeparti er smidt ud af de andre forhandlinger der kører i øjeblikket

det har jeg haft svært ved at få et klart svar fra

på hvordan man vurderer men men det her er jo ikke vores penge det er nogle penge som landsbyggefonden giver og

er et tilskudsvilkår fra landsbyggefonden at det skal være på danske løn og arbejdsvilkår men det er jo ikke det samme som at alle job bliver besat af danske lønmodtagere det er det samme som at der i hvert fald ikke bliver en ublu konkurrence imellem de forskellige arbejdspladser det synes jeg er et rimeligt vilkår det kan man se forskelligt på men det er altså et tilskudsvilkår i forhold til de projekter som landsbyggefonden finansierer

med boligselskabernes landsforening jeg ved at de i en aftale med dansk byggeri vil følge op på den aftale som

jo faktisk også lavede tilbage i to tusind og ti tror jeg

og elleve at fru benedikte kiær

der meget fokus på så der skal vi i fællesskab

det bliver på danske løn og arbejdsvilkår men hvis vi nu forestiller os at vi har en håndværker som har været inden for

anciennitet hvis vi så forestiller os at der er en

kommer fra polen

høre ministeren hvem tror ministeren så der bliver ansat

håndværkeren som har en god anciennitet med

der jo også større risiko for at den der går

så handler det jo om danske løn

rigtig mange tidligere kollegaer fra min tid som smedesvend på fyn som i dag er fyret på grund af at lindø

jeg synes det er godt at der er den frie bevægelighed i arbejdskraften det der er helt afgørende er at man ikke konkurrerer på dårlige løn og arbejdsvilkår

siger at det bliver på danske løn og arbejdsvilkår

nævnes det at der er et ringe kendskab til altså ud af tredive

elleve af dem ikke opmærksom på at man skal stille sociale klausuler

arbejdet i den almene boligsektor og det vil jeg gerne spørge boligministeren

er det tilfredsstillende at når vi sætter arbejde i gang som i en eller anden udstrækning er understøttet af

det vel ikke være meningen at det bliver arbejde til polakker det er jo det man har rejst tvivl om i forbindelse med vækstplanen for nu bliver der mere arbejde til flere polakker så derfor

jeg spørge boligministeren om om regeringen eller boligministeren vil sikre at der

ordførertale lejernes penge

det er også det jeg har spurgt bl om hvad er det her for noget at det er et udbudsvilkår fra landsbyggefondens har man besluttet helt demokratisk

lars dohn i vi skal have udbredt jeg har også haft en dialog med bls ledelse både formand og direktion om

vigtig ting men det er ikke noget jeg kan og skal beslutte at der sendes et brev ud til samtlige

der kommer skattepenge ind når det bliver udført på danske løn og arbejdsvilkår det er en opgave som jeg synes boligselskabernes landsforening skal løse jeg er helt enig

som socialdemokraterne heldigvis har tilsluttet sig

her fire milliard kroner ekstra på renovering af den almene sektor men det

det forlig vi har fra to tusind og ti

med en række områder som er på ghettolisten

det er jo inden for det samme forligsområde inden for den samme aftale det

ghettoområder man har udpeget som følge

fru louise schack elholm stiller spørgsmålet skriftligt

ind på det samme grundlag i aftalen som de radikale var med på man gjorde sig i øvrigt store anstrengelser for at holde selve kriterierne og listen ude af resten af boligaftalen så de radikale kunne være med og derfor

er vi selvfølgelig forpligtet af den boligaftale vi har sammen

to hvor de radikale har en undtagelse

boligaftalen fra to tusind og ti kan ministeren så bare udbrede lidt nærmere

og stillet spørgsmål i forhandlingerne vi rigtig godt forløb

vi langt væk fra det som er indholdet i lovforslaget men jeg kan sige at vi

udtryk for før og hvis der er spørgsmål i en anden retning svarer jeg gerne på det ved en

har haft sonderinger og det ved fru louise schack elholm godt i forhold til det udspil regeringen lavede omkring kriterierne

de partier som var positive over for en udvidelse af kriterierne med to nye kriterier

at sætte fokus på behovet for at vi i folketinget diskuterer og adresserer spørgsmålet om social dumping

problemer som vi oplever på kryds og tværs af de europæiske grænser i den henseende

det ved enhedslisten godt at vi

et ønske om hele tiden at skærpe vores indsats

i kampen mod social dumping vi har allerede lavet meget i fællesskab og vi har også opnået gode resultater personligt er jeg meget meget glad for det integrerede og forstærkede samarbejde myndighederne imellem altså mellem arbejdstilsynet skat og

vi til forskel fra enhedslisten er tilhængere af det indre marked og arbejdskraftens fri bevægelighed

er lige så optaget som enhedslisten af at der er ordentlige løn og arbejdsvilkår i danmark og der er heller ikke nogen som helst tvivl om at at de regler der gælder for den fri bevægelighed udfordrer

er lønmodtagere der kommer hertil på ordentlige vilkår som overholder og respekterer reglerne og der er udenlandske firmaer der kommer hertil som overholder og respekterer reglerne men vi har også

mange eksempler på det modsatte både hvad angår lønmodtagere og virksomheder det er er et

stort problem for danske lønmodtagere og er et stort problem for danske virksomheder og små håndværksmestre

der alle sammen udsættes for en

indsatsen mod social dumping og hvordan vi bedst beskytter vores

i det europæiske samarbejde enhedslisten foreslår med beslutningsforslaget her at en del af den indsats skal inkludere

indsættes en såkaldt social protokol i eus traktater som skal sikre at de faglige rettigheder får forrang og ikke begrænses af hensyn til den fri bevægelighed det har jo været diskuteret i eu regi af flere omgange

forsøgte så sidste år med monti

den balance det gik som enhedslisten

diskussionen endte på det tidspunkt med at kommissionen måtte trække forslaget

havde givet forslaget det såkaldte gule kort

ret heftig diskussion som jeg sagde før

i regeringens øjne til stor fordel for danmark både for danske lønmodtagere for danske virksomheder og for dansk økonomi

forudsætningen for at det indre marked fungerer er

rigtige regler og at de også efterleves

med den begrundelse at der hvor vi vil have have vores fokus i den kommende tid og der hvor vi vil lægge vores kræfter er i at sikre en bedre håndhævelse af udstationeringsdirektivet det er i vores øjne den mest farbare vej til at realisere nogle af de ønsker

mål vi har hvad angår bekæmpelse

i det hele taget angreb på et reguleret og ordentligt

det her svar som desværre var en smule skuffende skuffende fordi

lige præcis findes mange måder at konkurrere på man kan konkurrere på

der har de bedste kvalifikationer og man kan konkurrere på hvem der har de dårligste løn og arbejdsvilkår

at have de dårligste løn og arbejdsvilkår er jo den der foregår i europa lige nu derfor undrer det mig

regeringen indtager den position som regeringen indtager eksempelvis var det sådan at

arbejde for en social protokol

der har en socialdemokratisk beskæftigelsesminister ikke ønskede at være med og er det ikke en smule skuffende når vi lige præcis socialdemokraterne hører at man skal tage den kamp

der gives et for forsimplet billede af hvad der foregår på den europæiske scene lige nu når der fra enhedslistens side siges at der kun konkurreres på dårlige løn og arbejdsvilkår det er jo ikke rigtigt der er af masser af både lønmodtagere og virksomheder der vandrer også på tværs af grænser som overholder spillereglerne masser vi har masser af danske lønmodtagere der rejser ud til stor glæde for dem selv til stor glæde for danske virksomheder og dermed også til stor glæde for dansk økonomi så heldigvis har vi masser af retskafne borgere og virksomheder inden for den europæiske

grænse som bruger det indre marked til fordel for os alle sammen heldigvis og sådan skal det også vedblive med at være i fremtiden

vi i andre sammenhænge er så utrolig enige med enhedslisten i i behovet for

det vi jo har set med en lang række domme fra eu domstolen er at fagbevægelsen

arme bundet bag på ryggen og mistet mange af de muligheder

tidligere var for at stille krav til

lige vilkår for udstationerede arbejdere derfor er det jo så positivt at vi ikke bare har en europæisk fagbevægelse men åbenbart også har

i eu kredsen som ønsker en social protokol

står alene med det her er det ikke ærgerligt

ministeren at hendes socialdemokratiske kollegaer i eu

midler man mener er de rigtigste at tage i brug

har været en enighed

om hvordan vi håndterer det i forhold til

det er den måde vi med regeringens øjne bør håndtere udfordringerne på det her område vi vil gerne gå i takt med arbejdsmarkedets parter

og det håndterer vi hen ad vejen derfor er det altså vores opfattelse

det gør de sammen med med hele den europæiske fagbevægelse men det jeg gerne vil spørge ind til

ministerens begrundelse for at afvise forslaget den er at man hellere vil koncentrere sig om kommissionens forslag til håndhævelse af udstationeringsdirektivet ministeren er vel bekendt med og enig i at forslaget til håndhævelsesdirektiv i hvert fald i den form det har nu på ingen måde løser det problem som opstod med eu domstolens afgørelser i viking

luxembourgsagerne det der jo var kernen i domstolens afgørelser var at de faglige og sociale rettigheder

andet problem som har med udstationeringsdirektivet at gøre er jo at det blev slået fast at udstationeringsdirektivet

at stille større krav end det minimum der er beskrevet i udstationeringsdirektivet og det problem bliver ikke løst med håndhævelsesdirektivet hvordan kan man så

henvise til det som et argument for at afvise

nogle mere ideologiske forskelle på spørger og svarer

mine øjne rettet mod noget som

det at sikre en bedre håndhævelse af udstationeringsdirektivet i mine og regeringens øjne

ind i arbejdet om håndhævelsesdirektivet for at skaffe de små forbedringer der måske kan skaffes

om social protokol er jo affødt af det problem jeg beskrev før det er jo det

er baggrunden for at den europæiske fagbevægelse har stillet det forslag det er for at få løst det helt grundlæggende problem

at domstolen har tilsidesat de faglige og sociale rettigheder til fordel for det indre markeds regler om fri bevægelighed det er et grundlæggende problem der betød et indgreb i konfliktretten i alle de europæiske lande og et indgreb i landenes ret til

beskyttelse mod social dumping som de nu mener er rigtige nogle lande vil jo hellere bruge lovgivning end overenskomster det

ministeren erkender vel at det er et stort problem og at det problem skal løses så spørger jeg hvis ikke ministeren vil støtte det forslag hvilke andre løsninger er der så

det bliver svært at finde en fælles vej i eu spørgsmålet når vores udgangspunkter for diskussionen er så langt fra hinanden som de er mig bekendt er enhedslisten også imod det indre marked

være vigtigt at minde hinanden om at der er en grundlæggende præmisforskel for diskussionen her for vi ønsker fortsat et indre marked men vi ønsker også at der tages de nødvendige hensyn til lønmodtagerrettigheder og at vi i det hele taget balancerer spørgsmålet om økonomi indre marked på den ene side

arbejdsmarked er en fælles kampplads og at kamppladsen faktisk går ud over grænser i det

hvor de opfordrede til at regeringen brugte eu formandskabet til at sikre opbakningen

en social protokol til eus traktat jeg har stor tiltro tiltro til at regeringen vil lytte sagde harald børsting på det tidspunkt det er mere for at sige at det jo ikke er et

vi er enige med lo formanden vi er enige med euro lo vi er sågar enige med kommissionen når de prøver at tumle med de her ting selv om det kan forekomme som en stor opgave så tumler de med det og synes også at politikere bør tumle med det

fire rettigheder kapitalens arbejdskraftens varernes og tjenesteydelsernes frie frie bevægelighed som fungerer i eu skulle vi så ikke have nogle flere regler

uenige joh det er vi jo enhedslisten er modstander af eu og regeringen er tilhænger af eu enhedslisten er modstander af det indre marked og regeringen er tilhænger af det indre marked

der når vi diskuterer en eventuel social protokol i eu

man bliver nødt til at have alle aspekter op på bordet og det regeringen er optaget af

er hele tiden at efterstræbe det rigtige balancepunkt mellem på den ene side hensynet

både dansk og europæisk arbejdsmarkedet og på den anden side at vi ønsker et dynamisk indre marked som også er til fordel for danske lønmodtagere jeg tror at enhedslisten en gang imellem

det er det der understøtter at vi har de virksomheder vi

trykke sig ind og når det sker kan vi registrere det i teknikken tak for

og vi er også meget

er en balance i eu vi har eu og det eksisterer i dag og det ville da være tåbeligt at påstå at det

regeringens opfattelse at vi også i eu skal have en social balance der er større end den findes i dag det er derfor jeg nævner de fire markedsrettigheder en arbejderrettighed kunne jo være en god balance til

aldrig tænkt den tanke jeg synes at det er en forjættende tanke at vi slås for en social protokol hvor arbejderrettigheder har forrang for markedsrettigheder

i hvert fald hvis det var på nationalt plan

hvor arbejderrettighederne har en stor betydning er det ikke rigtigt forstået at vi er enige på det

politiske institutioner om end jeg bakker helhjertet op om det europæiske projekt

jeg i al beskedenhed og ydmyghed at jeg er bedre til at fortolke

i danmark ikke er reguleret og det er heller ikke rigtigt at konflikten har forrang frem for alt andet for konfliktretten i danmark skal også respektere anden lovgivning

men ikke desto mindre synes jeg faktisk at

ikke er imod eu vi er skeptiske over for nogle ting så

men i forhold til en social protokol siger ministeren

nemlig at få ændret på nogle af de

det rigtige balancepunkt som

skal finde i forhold til arbejdstagerrettigheder og

har man så en idé om hvornår man finder det balancepunkt eller rettere sagt hvornår man kan se nogle resultater

det her er jo ret væsentligt for danske arbejdere og også for danske virksomheder

vi har intensiveret indsatsen både på finansloven for to tusind og tolv

for to tusind og tretten vi sidder lige nu i kommuneforhandlinger med kl om at udbrede

brugen af arbejdsklausuler og vi er hele tiden og fortløbende i gang med indsatsen imod social dumping

det er en vigtig politisk indsats den vil vi ved med at prioritere

og som jeg sagde før synes vi og det forstår vi

dansk fagbevægelse at vi får en bedre håndhævning

det udstationeringsdirektiv der gør sig gældende det betyder jo ikke at diskussionen slutter her fordi vi vil hele tiden efterstræbe præcis det balancepunkt som jeg startede ud med

det er jo også et nemt spørgsmål at stille det

netop har de direktiver som

er jo egentlig kommissionen der burde sørge for at det skete så hvor er det

lægge deres kræfter i at få

på dagsordenen det har vi på det næste møde

deltager og derved får man jo også anledning til at diskutere det i

andet vi er meget optaget af er selvfølgelig at vi i danmark kan have de kontrolforanstaltninger som vi mener er

afgørende at have i indsatsen mod social dumping derfor er det selvfølgelig fuldstændig afgørende for os at rut registeret også vil kunne kunne bruges

i fremtiden og at vi ikke får lavet

på det her område der så at sige begrænser os i at kontrollere

der kommer til danmark overholdes reglerne er man registreret som man skal derfor har vi fokus på hele tiden at gøre rut registeret bedre det gælder

indebærer at faglige rettigheder får

skadelig indvirkning på europas økonomier i venstre har vi meget vanskeligt ved at finde noget

danmark har mindre brug for lige her og nu end begrænsninger af det indre marked

den økonomiske krise i venstre tror vi på at arbejdskraftens fri bevægelighed er noget af det der såvel historisk som fremadrettet skaber værdi for landene i den europæiske union og vi tror på nødvendigheden af et fleksibelt arbejdsmarked den fri bevægelighed er et grundlæggende princip for det europæiske samarbejde og den er en forudsætning for et velfungerende

jeg også gøre helt klart at venstre ser meget positivt på den danske arbejdsmarkedsmodel og på at kollektive forhandlinger er en grundlæggende del af det vi mener ikke at der skal lovgives om arbejdsmarkedsforhold hverken på nationalt plan eller

reguleres bedst efter aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager da man herved sikrer et konkurrencedygtigt og fleksibelt arbejdsmarked vi ser ikke nogen modsætning mellem fri bevægelighed og ordentlige

arbejdsmarkedet det er ligeledes venstres holdning at vi i eu bør respektere medlemslandenes forskellige modeller for arbejdsmarkedet

det ikke bør være eu der regulerer medlemslandenes arbejdsmarkeder i den forbindelse

være med at trække lidt på smilebåndet over at netop enhedslisten som måske ikke altid er helt så positivt stemt for det europæiske samarbejde som jeg fremsætter et forslag om at vi gennem eu skal regulere landenes arbejdsmarkeder der består en god balance mellem den frie bevægelighed og den danske arbejdsmarkedsmodel der er allerede velfungerende regler på området udstationeringsloven fastsætter reglerne for hvordan udenlandske virksomheder

skal registrere sig i rut registeret

det register er jo netop til for at forhindre problemer med udenlandsk arbejdskraft i danmark samtidig sikrer vi at de regler der eksisterer

medlemslandene i eu har allerede ratificeret ilo konventioner europarådets sociale charter og eus charter

grundlæggende rettigheder hvori grundlæggende rettigheder for arbejdstagere er reguleret de faglige organisationer har ligeledes mulighed for at rejse sager ved domstolen hvis de mener at deres medlemmers rettigheder overtrædes en juridisk bindende protokol vil betyde at eu skal tage del i reguleringen af arbejdsmarkedspolitikken i medlemsstaterne det er venstres fortsatte holdning at

politik hører hjemme under medlemslandenes egen kompetence derfor vil venstre stemme imod beslutningsforslaget

ville ordføreren kunne se at det er noget værre vrøvl ordføreren står og siger

som blander sig i konfliktretten i medlemslandene og i medlemslandenes lovgivning

mod social dumping så forslaget opfylder faktisk det ønske som ordføreren siger han har

være eu der regulerer hvordan landene skal indrette deres arbejdsmarked så jeg synes at ordføreren skulle trække sin udmelding tilbage

hvad vores forslag rent faktisk går ud på og hvis

ordføreren mener at jeg har misforstået det så vil jeg da gerne høre

i venstre ikke mener det er en god idé med en social protokol til eus traktater og hvis det er

domstolen jo netop balancerer hensynet til arbejdsmarkedet og til arbejdskraftens fri bevægelighed

ikke tale om at man underkender det ene eller sætter det ene frem for det andet der er tale om en balancering fra

er tale om at det indre markeds regler bliver sat højere end de faglige og sociale rettigheder

at beskytte sig mod social dumping som medlemslandene nu synes om det er gennem overenskomster eller gennem lovgivning så jeg må altså bede ordføreren om at gå hjem og læse på lektien så skal jeg bare lige rette en lille misforståelse den sociale protokol er jo ikke enhedslistens forslag det er et forslag der kommer fra den europæiske fagbevægelse og som har bred støtte udeomkring i europa og også blandt de socialdemokratiske beskæftigelsesministre så ordføreren må lige forklare mig hvordan forslaget om social protokol går ind og regulerer medlemslandenes arbejdsmarkedslovgivning for det er åbenbart det ordføreren har fået ud af det

forberedt mig selv om det ikke er herre finn sørensens opfattelse

præmis ni og halvfjerds og jeg vil nu læse højt da fællesskabet således ikke blot har et økonomisk formål men ligeledes et socialt og arbejdsmarkedsmæssigt formål skal de rettigheder der følger af traktatens bestemmelser om den frie bevægelighed for varer personer tjenesteydelser og kapital afbalanceres i forhold til de formål der forfølges med social og arbejdsmarkedspolitikken herunder således som det fremgår

altså tale om en afbalancering og ikke om en tilsidesættelse eller en hævdelse af et princip

blev erstattet med uorganiserede underbetalte estiske arbejdere på viking

der sejler mellem helsinki

derfor at baggrunden er at den europæiske fagbevægelse en lang række socialdemokrater

vil ikke arbejde for det men er det fordi venstre ikke mener at der er pres på danske løn og arbejdsvilkår udeomkring

har man jo altså taget konsekvensen af og fagbevægelsens konfliktmulighed er reguleret

at gentage spørgsmålet fordi jeg ikke havde hørt efter jo vi anerkender bestemt

del af globaliseringen og løsningen over for en stadig mere globaliseret verden er jo ikke at bede den om at stoppe fordi man vil af det det er

fint og glimrende og udmærket at være imod globaliseringen men man bliver nødt til at forholde sig lidt mere konstruktivt til det og danske virksomheder og danske lønmodtagere bliver ramt af konkurrence uanset hvad vi måtte indføre af sociale protokoller fordi vi er en del

for at eu lige pludselig skulle til at blande sig i arbejdsmarkedet hvorefter ordføreren begynder at læse en dom op som meget klart og tydeligt gør det klart at eu allerede blander sig på arbejdsmarkedet i europa

det på plads eu blander sig allerede så afviser venstre at prøve at være med til

indblanding som kunne være med til at stoppe presset på løn og arbejdsvilkår og venstre siger at det bare er en naturlig ting man må acceptere med globaliseringen

er det sådan at at løn og arbejdsvilkår bliver presset er det det som er budskabet fra venstre i dag til de danske lønmodtagere rundtomkring når de kan se at der er lønninger ned til fyrre til halvtreds kroner

skal man have fyrre kroner i timen jeg mener ikke at det er en rimelig måde at sætte tingene op på jeg mener at at hvis man begrænser konkurrencesituationen

gør man både danske lønmodtagere og europæiske lønmodtagere og europæiske virksomheder fattigere og det synes jeg ikke

det er fint med konkurrence på utrolig mange fronter i

et marked og de frie rettigheder og markedets frie rettigheder

arbejderbevægelsen sloges for arbejderrettigheder retten til at organisere sig retten til at konflikte og retten til at indgå kollektive overenskomster det har så skabt det samfund vi har i dag og som jeg kan forstå at ordføreren forsvarer hvis udviklingen så europæiseres sådan at markedet bliver europæisk er det så unaturligt at der sker den samme proces at der faktisk på arbejdsmarkedet i europa også rejses et krav om at

vil have ret til at konflikte ret til at tegne overenskomster og ret til at organisere sig og hvis udviklingen globaliseres

samme standpunkter på globalt plan for at modgå de negative konsekvenser af den totale markedsgørelse

for det altså ja jeg tror på de frie markedskræfter og ja jeg tror på muligheden for at organisere sig og for at at kæmpe for sine rettigheder som arbejdstager og det kan man gøre i det regi man nu bliver enige om at gøre det i det mener jeg ikke at

at tegne overenskomster på tværs af grænserne i europa og retten til at indgå overenskomster der hvor man nu bor

når firmaerne rejser på tværs af landene er det så ikke det samme

forsvare i danmark hvad er så årsagen til at man ikke vil forsvare det danske arbejdsmarked på europæisk plan

sikre at de her rettigheder er der når nu markedsrettighederne

i europa og det viser sig at arbejderrettighederne ikke gælder fuldt ud i europa

og der er nogle ting man regulerer bedst på fællesskabets plan og jeg mener ikke man skal

tvinge det her ned over hovedet på nogen som som

jeg bare var rart at høre fra en ordfører der ellers

på løn og arbejdsvilkår

at der er konkurrence jeg tror ikke der er nogen danske arbejdere der er bange for konkurrence men vi har nogle helt andre vilkår i danmark og vores udgifter er noget større end de er i eksempelvis polen eller rumænien eller hvor det nu måtte være

sådan lidt og tænkte gad vide om venstre slet ikke har opdaget at der faktisk kommer folk til danmark der arbejder for en meget meget lille løn

det betyder at de bedste får mulighed for at gøre det de er bedst til og at dem der ikke er lige så gode bliver sorteret fra

men ja

vi løser ganske udmærket gennem den danske arbejdsmarkedsmodel det var det jeg forsøgte at sige med min tale det mener jeg ikke man skal gøre på et fælleseuropæisk niveau det synes jeg er fint at gøre på et nationalt niveau og ja jeg anerkender i den grad også at der er nogle ting man løser væsentlig bedre nationalt end

ved eu domstolen og som giver den danske model et problem altså sådan må man jo tage vi kan så ikke løse det her for vi er jo nødt til at følge

her eu domme vi kan ikke løse det nationalt ergo er vi nødt til at løse

ordføreren som jo er super tilhænger af eu da også være indstillet

og en social protokol vil jo ikke ændre på at vi lever i en en stadig mere globaliseret verden den vil jo ikke ændre på danske virksomheders konkurrenceforhold den vil ikke ændre på

jeg mener det jeg sagde før om at alle i europa vil blive fattigere hvis man sådan prøver at lave en en nu

det er også helt afgørende for os at eu samarbejdet foregår på ordentlige vilkår vi har brug for samhandel og fri bevægelighed for arbejdstagerne men for socialdemokraterne er det selvfølgelig helt afgørende at den samhandel det samarbejde og den frie bevægelighed aldrig fører til uretfærdig konkurrence og løndumping vi vil ikke acceptere

konkurrerer på at sænke lønningerne og fjerne

efter regeringsskiftet sat massivt ind

at bekæmpe den sociale dumping et arbejde

indføre en social protokol i eus traktater er jo et krav kan man sige

blevet gjort opmærksom på der har været rejst blandt andet af den europæiske og den danske fagforening og som har mange støtter rundtomkring desværre har forslaget også rigtig mange modstandere ikke mindst blandt nogle af de borgerlige regeringer rundtomkring i europa som mener at eus sociale dimension er en hindring for vækst

kræve en traktatændring og det har for nu at sige det på jysk temmelig lange udsigter i eu at nå dertil

socialdemokraternes øjne faktisk langt vigtigere at sætte ind nu mod den ulige konkurrence og løndumping der foregår i dag sagen er at når man kigger på eus regler så er der rigtig mange af dem som faktisk på papiret ser fornuftige nok ud

faktisk ikke bliver overholdt og det skal de i fremtiden modsat i vko tiden hvor der ikke blev gjort noget har vi jo faktisk for alvor også sammen med enhedslisten taget fat på en markant styrkelse af kontrollen fra skat politi og arbejdstilsyn

bedre muligheder for at udstede bøder på stedet når man opdager problemer på arbejdspladserne bedre kontrol med udenlandske virksomheders skattebetaling og aktivitet i hjemlandet kontrol på landevejene og højere bøder til de chauffører og transporterhverv og endelig for eksempel klausuler i forbindelse med offentlige udbud så vi sikrer danske løn og arbejdsvilkår og så vi sikrer at vi får langt flere lærlinge end vi

det her håndhævelsesdirektiv

er ikke et flertal og jeg er heller ikke sikker på at vi ville kunne få et særlig fornuftigt direktiv hvis vi åbnede udstationeringsdirektivet men der er heldigvis en større og større erkendelse i bruxelles

at vi bliver nødt til at håndhæve det direktiv

om rent faktisk at leve op til de regler

men eu samarbejdet og den frie bevægelighed må selvfølgelig aldrig betyde at der konkurreres på dårlige lønninger og manglende sikkerhed vi støtter ikke beslutningsforslaget som det ligger i dag og det gør vi ikke ud fra den betragtning som også har været fremført flere gange at vi sætter ind dér hvor vi tror det er realistisk at opnå nogle resultater på kort sigt og det er netop ved at bekæmpe den sociale dumping

set både i bruxelles i forhold til håndhævelsesdirektivet og herhjemme i forhold til det vi har lavet i gentagne finanslove og andet sammen med enhedslisten så vi står

med enhedslisten i kampen mod social dumping vi

at de er dækket ind af denne tale

hvordan der kan arbejdes med det er ordføreren enig i at eu domstolen med de fire domme vi har talt om har begrænset konfliktretten for medlemslandenes fagforeninger

medlemslandenes ret til at beskytte sig mod

i nogen overskuelig fremtid kan vindes og at vi derfor fokuserer et andet sted

set hellere om man så må sige bruge vores begrænsede taletid vores indflydelse i eu på at få nogle resultater

finn sørensen også nævner at vi har nogle udfordringer og at nogle af de domme har givet os nogle udfordringer som betyder at vi bliver nødt til at tilpasse eus lovgivning for at sikre os at det ikke skrider

lidt interessante diskussion i forhold til

sidste sommers konflikt på vejlegården hvor nogle partier i folketinget mente at den slags blokader som blev

ikke skulle være tilladt men hvor vi

kernen i den mulighed vi har for at stå imod presset fra for eksempel eu lovgivningen så jeg er fuldstændig enig med herre finn sørensen

at vi har udfordringer men ikke i at det her er den mest nærliggende og næstkommende mulighed for

ordføreren svarede ikke direkte på mit spørgsmål om domstolen men jeg vil tillade mig

er enig med mig i at det er nogle meget problematiske domme der griber ind sådan som jeg beskrev det så det er godt at skrive at vi skal tilpasse eus lovgivning men det er jo netop det forslaget om social protokol går ud på nemlig at tilpasse eus lovgivning sådan

er at der sidder nogle højreorienterede regeringer rundtomkring i europa som vil afvise det så spørger jeg bare hvad er perspektiverne i det sociale europa som ordføreren taler så meget om når man på forhånd giver

i al beskedenhed bare siger er at vi starter

arbejder der hvor vi tror der er en realistisk mulighed for at få et resultat som kan gavne danske løn

det er jo vigtigt i den her situation også at gøre sig klart at når man diskuterer på eu niveau hvad det er der skal til

er også nogle af reglerne der skal laves om og jeg er ikke sikker på at et quick fix om man så må sige hvor man indfører en helt generel forrang

konfliktrettigheder er den rigtige vej at gå som beskæftigelsesministeren også har nævnt

er det jo heller ikke sådan herhjemme at konfliktretten er uafhængig og står over al anden lovgivning den skal selvfølgelig også tilpasses alle mulige rimelighedskrav og i øvrigt anden lovgivning der er gældende så jeg tror at man skal tage fat og meget konkret se på hvor

hvor det borgerlige flertal måske nogle gange har fået lavet nogle regler som er lidt for gunstige for dem der gerne vil udnytte arbejdskraftens frie bevægelighed på den negative måde

for arbejderbevægelsen i de enkelte lande

at fagbevægelsen i europa finder sammen og rejser et fælles krav

af dansk lo og ftf at rejse det krav som de kan se som den bedste beskyttelse

at etuc og dansk lo og alle mulige andre gode sammenslutninger i fagbevægelsen

meget andet for at påvirke den konkrete lovgivning som de lige nu ser på som et problem og man skal ikke tage fejl af at der i europa

nogle kræfter i storbritannien som ønsker at trække miljøbeskyttelsen arbejdstagerrettighedsbeskyttelsen ud af det europæiske samarbejde og herre christian juhl har fuldstændig

set fuldt og helt op om men jeg skulle hilse og sige at vi også fra socialdemokratisk side er blevet noget gladere for europa efterhånden som der er blevet bygget politiske regler

sociale dumping og så er det vel også godt

lede efter nogle muligheder og jeg forstår det ikke helt men er det sådan at socialdemokratiet kun ser på kort sigt

en modsætning i at have et krav på lang sigt og

kommissionen har jo prøvet at tumle med det en masse organer har

at tumle med det her krav er der en modsætning i

vi jo heldigvis her fra fra folketingets

det siger måske meget godt noget om den konflikt der foregår i bruxelles

vi kan sagtens tage en diskussion om hvad vi godt kunne tænke os i eus tusindårsrige men for mig for

at det vil være svært at få en traktatændring i to tusind og otte da der var en traktatændring altså da vi lavede lissabontraktaten stillede enhedslisten et ændringsforslag til den danske ratificering dengang sagde

altså dengang da der var en traktatændring måtte man ikke stille et ændringsforslag socialdemokraterne var imod det fordi det kunne forsinke processen

urealistisk at lave en traktatændring det kunne minde om at socialdemokraterne leder efter dårlige undskyldninger

eller kommer det tidspunkt ganske enkelt aldrig for de danske socialdemokrater

svend auken men han var jo både meget ideologisk båret

pragmatisk i forhold til at nogle af de gevinster man kunne høste på kort sigt ville man også skulle høste og hvis det har været vurderingen at den sociale protokol ville betyde at man ikke kunne få de traktatændringer som var nødvendige på en række andre områder har det været det der

at der ikke er nogen som helst tegn i sol måne og stjerner på at

der faktisk er en mulighed og et konkret forslag på bordet om håndhævelse

en ideologisk kamp om kan få det indre marked til at få en mere social dimension

arbejdstagerrettighederne

og sige hvis den danske socialdemokratiske beskæftigelsesminister ikke møder op når hendes socialdemokratiske kollegaer mødes og giver håndslag på at kæmpe for en social protokol så bliver det jo også svært at få fælles fodslag

for bedre lønmodtagerrettigheder i europa hvorfor hvorfor er det at det ene udelukker det andet altså hvorfor kan vi ikke lave

så arbejde for at der kommer en traktatfæstet sikkerhed for europæiske lønmodtagere som sikrer at vi stopper det ræs mod bunden der finder sted lige nu hvorfor er det det ene

på banen og spiller på den bane der er lige nu for at skabe nogle konkrete resultater også selv om det ikke bliver sådan som man

i hvert fald vigtigt at sige at vi kan komme rigtig langt ad den vej som vi går

lige nu ved at bekæmpe den sociale dumping i danmark ved at sætte ind målrettet i de diskussioner vi har i eu og jeg noterer mig bare at når man så prøver at tage de her helt overordnede diskussioner om hvordan eu for eksempel skal håndtere et spørgsmål som konfliktret er det ikke vores løsning der bliver præsenteret fra bruxelles derfor advarer jeg bare imod at man

når man faktisk har mulighed for at høste nogle resultater som kan være med til at stoppe den negative lønkonkurrence og den udbytning af de mange udenlandske arbejdere som finder sted på danske arbejdspladser

en positiv vinkel på det her

men vi ved alle sammen at der er pres på lønmodtagere i danmark vi ved at der er folk der kommer til danmark og arbejder for en hvis jeg må sige det latterlig løn

og selvfølgelig skal man gøre noget ved det jeg synes det er helt fint at vores beskæftigelsesminister forsøger

et spor kigge på de direktiver der giver problemerne se på hvad vi kan gøre for

tingene selvfølgelig bliver håndhævet på en ordentlig måde i samtlige eu lande men samtidig synes jeg ikke

at faglige rettigheder skal have forrang for fri bevægelighed

at man skal finde et balancepunkt og når jeg siger det

det fordi vi faktisk også har det balancepunkt i danmark vi har jo en balance imellem at arbejdsgivere og arbejdstagere hver især har nogle rettigheder og der har vi forsøgt at lave en eller anden balance sådan

godt tænke mig at det fungerede sådan andre steder også

og hvis indførelsen af en social protokol

er det vel ikke anderledes end når

siger ja til en akutpakke som måske kunne have hjulpet

kan ske er

så man sige jamen arbejd dog på

folketinget som ikke nødvendigvis bliver til noget men om ikke andet får man rejst debatten og nogle gange er det nok til at man kan få vendt nogle ting så man får løst nogle problemer

også set med dansk folkepartis øjne og det er altså et problem

jeg tror ikke det er specielt realistisk men jeg synes ikke det er et problem at arbejde for at det sker

jeg har forhandlinger og nu står der i forslaget at det skal ind i eus traktater det er ikke noget af det nemmeste det ved vi alle sammen

hvis der kom en forhandling om

bare på forhånd afvise at gøre noget ved det her problem for det er et problem i danmark og for danske lønmodtagere

måske lidt en henvendelse til venstres ordfører at

at vide at vi lever i en globaliseret verden og fordi vi gør det skal vi i store træk acceptere alt det synes jeg

ikke er i orden ja vi har vel altid levet i en globaliseret verden spørgsmålet er hvor hurtigt vi kommer frem og tilbage og hvordan vi kommunikerer det har så ændret sig lidt med udviklingen men vi har vel i bund og grund altid levet i en globaliseret verden en verden hvor vi kunne komme rundt

men det betyder da ikke at vi ikke skal kæmpe for de ting vi synes er rigtige uanset at vi lever i en globaliseret

jo ikke at det er nemt at komme igennem med det her men den første betingelse for at ændre tingene er jo at man selv beslutter sig for at man gerne vil ændre dem

lige ville spørge ordføreren om eller sige kommentere hvad skal jeg sige bede ordføreren uddybe

her i danmark har vi det i hvert fald som grundlæggende holdning der sker nogle afvigelser men som grundlæggende holdning at det er arbejdsmarkedets parter selv der finder ud af at regulere tingene det er også dem der selv aftaler hvordan

indbyrdes uenigheder hvad enten det er fortolkning eller en interessekonflikt så det kan man ikke sammenligne tværtimod må man sige at det er lige nøjagtig den model som domstolen har grebet ind i så det var bare lige for at

ordførerens kommentar til om det nu også var en helt heldig

hvor man så går i arbejdsretten og hvor

en strejke der er ulovlig eller en lockout der er ulovlig og så videre så vi har jo også en eller anden form for domstol i forhold til

de her problematikker der kan være på arbejdsmarkedet

øjne er problemet med eu domstolen er jo at den i bund og grund er hamrende politisk

store forskel er jo at arbejdsretten er en partsdrevet institution om man så må sige

minimum af lovgivning omkring konfliktret og arbejdsmarkedsregler herhjemme

man har inden for bestemte områder og når man ikke lige nødvendigvis altid er inden for det område så glemmer man

jeg tror egentlig ikke vi er så uenige

det er vel et formål enten at beskytte nogle hjælpe nogle eller regulere noget sådan er det typisk og der

om indførelse af en social protokol til eus traktater

for at bringe et så vigtigt emne som social dumping

lønmodtagere har nogle løn og arbejdsvilkår der ligger under de danske når de tager arbejde i danmark samtidig skaber social dumping

som ministeren så rigtigt sagde i sin tale har denne regering gjort mere for at forhindre social dumping end nogen anden tidligere regering og vi har gjort

to tusind og elleve gik regeringen og enhedslisten sammen om

et udvalg som skulle undersøge mulighederne for om der inden for eu rettens rammer

at modvirke og bekæmpe social dumping

den aftale var en styrket anvendelse af rut registeret en styrket håndhævelse af reglerne for udenlandske tjenesteydere øget brug af arbejdsklausuler bedre kontrolmulighed med ulovlig cabotagekørsel styrket myndighedsindsats og

et af de vigtigste tiltag er det samarbejde der blev oprettet mellem arbejdstilsynet skat og politiet for et år siden

kontrolleret lige knap fem hundrede virksomheder siden da hvoraf cirka halvdelen er gennemført i bygge og anlægsbranchen

i danmark indgår arbejdsmarkedets parter i mange af regeringens specialudvalg hvor de kan påvirke det forberedende arbejde med eus retsakter

endte som bekendt med et gult kort til også fra vores hjemlige europaudvalg efter en diskussion om retten til kollektive kampskridt danske lønmodtagere har kollektivt arbejdet for at opnå nogle fair arbejdsvilkår som passer til det danske arbejdsmarked danske lønmodtagere er også i titusindvis afhængige af det indre marked og derfor er vi i sf tilhængere af det indre marked

kun fungere hvis der er en ordentlig håndhævelse af udstationeringsdirektivet det indre marked skal respektere de grundlæggende rettigheder og derfor skal vi også fortsat arbejde for en bedre håndhævelse af udstationeringsdirektivet i eu regi

afslutningsvis vil jeg sige at det grundlæggende problem lige nu jo

vi har nogle regler som ikke bliver overholdt

side også at kampen skal ligge i

der var fire rettigheder som altid var vigtigere end de andre altså jeg tænker på markedsrettighederne

at det er helt ok

der findes fire rettigheder som antaster arbejderrettighederne og rettighederne til at forsvare sig som jo har fungeret men nu er blevet forringet i hvert fald i et eksempel i sverige i et eksempel i tyskland og

luxembourg og vi kan såmænd også nok finde nogle eksempler i danmark hvor vi er i konflikt

som den blev kaldt for netop

enige om at vi skulle gøre

mener jeg også at

bliver overholdt godt nok vi har modtagerlandsprincippet og det handler jo om at man skal respektere de forhold der er i det modtagerland

udenlandske arbejdstagere opererer og der har vi det er jeg fuldstændig enig i et meget meget grundlæggende problem med lige nu at overholde det princip

princippet i danmark er jo meget baseret på at vi har en lidt anden

minimumsløn så jeg mener at det grundlæggende er at vi skal se på hvordan vi i langt højere grad

vi snakker om den indhegning vi har i danmark er fru lisbeth bech poulsen

ikke kan køres hen over som en damptromle over en flok

sker noget ved det og kan alle lande lave sådan en indhegning eller skal vi via en social protokol for

skulle tegne konturerne af den europæiske union og havde fuldstændig

i den nære fremtid men der hvor der er rigtig gode muligheder

få nogle bedre håndhævelsesregler i forhold til de regler der allerede ligger

de forskellige partier herinde også forskelligt på

at reagere på forskellige måder og jeg synes det var rigtig positivt at vi var så enige i europaudvalget for ikke så længe siden da vi gav et gult kort i

sf stemte nej til enhedslistens ændringsforslag

to tusind og otte i forbindelse med lissabontraktaten men da man havde gjort det

første maj to tusind og otte stod jeg i fælledparken hvor herre

så er det noget som sf principielt mener eller har man ganske enkelt skrinlagt

lavalforslaget

en ny social protokol eller et forbedret udstationeringsdirektiv i morgen kan folketinget sagtens gøre ganske meget for at sikre konfliktretten og dermed sikre udenlandske arbejdere

der jo også var plads til fordi loven gik igennem

hvis jeg kunne tegne europæiske union

anderledes ud i dag men der er også mange fordele ved eu og vi har titusindvis af danske arbejdspladser som også er afhængige af det indre marked så sf er ikke imod det indre marked men vi er meget for

er for at forbedre udstationeringsdirektivet for at håndhæve reglerne meget bedre og for at leve op til modtagerlandsprincippet

der udsendte en pressemeddelelse om at sf nu ville kaste alle kræfter ind i det efter at danmark havde tilsluttet sig lissabontraktaten og når jeg spørger hvad sfs holdning egentlig er på området

en finansskat hvor de radikale er imod og sf og socialdemokraterne

en holdning som sf stadig har eller har man forladt

hvad der står på vores pengesedler

en række forhold som vi har diskuteret tusind gange herinde

ændret holdning i forhold til at vi ønsker en anden balance i

det er rigtigt at på at på

arbejdstagerområdet har vi nogle store problemer men jeg mener at der er et uopdyrket land lige nu i forhold til hvor vi står nu og i forhold til hvor vi kan komme hen

hvis vi kan få forbedret håndhævelsesdirektivet

og de arbejdsvilkår der er i det land når man kommer dertil

og otte været en meget klar politik fra

om en social protokol det er nøjagtig det papir vi behandler i dag så jeg vil gerne høre om det stadig væk er sfs politik eller det ikke er så skal jeg lige høre ordføreren om vi egentlig er enige om hvad den der håndhævelsesdirektivsøvelse går ud på altså

at man skal respektere værtslandet når man kommer som udstationeret virksomhed bortset fra det absolut skrabede minimum der er i udstationeringsdirektivet

handler ikke om at ændre udstationeringsdirektivet sådan som jeg ser det tværtimod slås det fast

efter gymnasiet i england til syv og fyrre kroner i timen fordi det var den

en mere balanceret union i forhold til sociale rettigheder

handler om hvor kan vi opnå mest muligt lige nu

en meget bedre håndhævelse af det regelsæt der er til rådighed men som ikke bliver brugt

bare at ordføreren

bekræfte at det stadig væk er sfs politik at kæmpe for en social protokol som foreslået af den europæiske

det vi siger i dag også fra socialdemokraternes side sådan hørte jeg ordføreren ellers må han undskylde hvis jeg har misfortolket ham

at målet er det samme vi ønsker det samme men hvor er det realistisk at få

nogle forbedringer ind henne hvis man skal se helt konkret på hvad vi og fagbevægelsen og mange andre gerne vil have

alle de her ting som

vi kan få forbedret i forhold til håndhævelsen

arbejde på danske vilkår tværtimod skal man leve op til modtagerlandets principper og der har vi nogle overenskomster

kan man betragte som et af den yderste venstrefløjs svar på globaliseringen det er et håbløst naivt forslag om at fastfryse velstanden og gode vilkår ved at vedtage at sådan vil vi have det fordi vi siger det vi vedtager en

kære venner hold nu op

ikke få danmark udfordres europa udfordres gode vilkår opnår man gennem hårdt arbejde

indrette sig komfortabelt det fungerer ikke den anden vej rundt hvis man blot fokuserer på at indrette sig komfortabelt taber man sin velstand på gulvet og det er ikke særlig komfortabelt spørg de gamle som man kender dem som har kendt fattigdom de ved hvad de taler om og de ved også at gode vilkår kommer gennem arbejde den debat

rejser i dag er dog interessant

komme til at tage mange gange i løbet af de kommende år og det vil være interessant at høre partiernes bud på den i liberal alliance mener vi at dygtighed lav skat og tårnhøj konkurrenceevne er den bedste måde at imødegå et globalt samfund på globaliseringen består af muligheder hvis vi forstår at gribe dem

os inde vi kan også godt lovgive om at vi helst vil have det rart det vil ikke virke i stedet må vi både som individer og som nation tage vores skæbne i egne hænder eu kan vi bruge som en infrastruktur for det vi vil en form for vejnet en hurtigrute på en god dag men vend jer ikke til eu for løsninger på hvordan europa fortsat kan forblive rigt den del er primært op til individer og virksomheder al for megen lovgivning i eu går lige nu i den forkerte retning mere bureaukrati flere omkostninger mere regulering mere støj på linjen dette forslag er en del af det eu har historisk haft succes med at skabe en infrastruktur for markedet det indre marked lad os holde fast

en god mulighed for at vi og generationer efter os

vil være velstand nok til at indrette sig komfortabelt

så kommer velstanden i den rækkefølge tak

så skal du nok blive til noget men der skete ingenting der skete kun det at de fattigste forblev i armod først da de udskiftede det begreb med det der hed

at organisere sig kræve overenskomster kræve nogle ordentlige vilkår og gøre

komme velstand også til den del af samfundet er der ikke til stadighed en kamp mellem dem der skal yde arbejdet og ofte er i armod og

dem der ellers tumler af sted med med væksten og den økonomiske udvikling og er det ikke sundt at der er en kamp mellem de to

yderpunkter eller skal det være sådan at væksten bare skal have frie muligheder og alle skal bede

stræbsomhed og kapitalisme fører til velstand og det fører til mere velstand for alle dem der er i et samfund min bedstefar

fattig bondesøn så blev han smed og så arbejdede han sig op til at få sin egen virksomhed med flere hundrede ansatte det betød at han kunne få brød på bordet og det betød at hans mange ansatte kunne få brød på bordet sådan er der rigtig mange mennesker der har knoklet og

til velstand og det er også det vi fortsat må gøre

velstand i hvert fald på et eller andet niveau men jeg tror også at det er sådan at hvis markedet bare får lov til at tumle uhindret vil der ske en øget ulighed i ethvert samfund

at regulere markedet kapitalismen som

er

tendens til større lighed til

markedet vokse eller er vi nødt til at sige at der må vi gribe ind i markedets uhæmmede lyst til bare

jeg mener at der er en verden til forskel på velstand og velfærd og derfor er vi nødt til at gå ind og forsvare arbejderne altså de besiddelsesløses i gåseøjne ret til at forsvare sig ret til at organisere sig ret til at kræve

hvor man ligesom har glemt hvad det er

i et af de allermest lige samfund i hele verden vi lever i et europa som er gennemreguleret og som er ved at gå i stå vi regulerer vi regulerer og vi regulerer

alliance og dansk folkeparti alt andet lige startede fru merete riisager med at tale om

vi lever i en globaliseret verden

hvor der er konkurrence og så videre

mine bedsteforældre var arbejdere jord og betonarbejdere som det hed dengang det hedder vist noget andet i dag så vi ikke ved hvad folk laver

ud at lave noget og man knoklede og man

have et bedre liv end man selv havde og så videre og så videre

men man kæmpede også samtidig for at få nogle sociale rettigheder eller nogle arbejdstagerrettigheder nemlig at man kunne få ret til ferie og så videre

vi andre synes vi har nogle forkælede tilgange til det her men

her rettigheder er jo kommet igennem en lang periode og det er jo nogle rettigheder som som man et eller andet sted som arbejder i hvert fald meget gerne vil beholde synes

og vi regulerer og vi regulerer og vi går mere og mere i stå det gælder både

niveau hvor længe har der været globalisering det er dejligt synes jeg med sådan nogle

åbne vidder i diskussionerne hernede i folketingssalen jamen det har der jo været

middelalderen måske længere tilbage endnu industrialiseringen førte nogle nye muligheder

er interessant fordi velstand

for rettigheder man kan ikke få rettigheder til en hel masse

fik industrialiseringen

lave nogle ting på nogle vilkår som

var urimelige og hvor der så var nogle der tjente mange penge på det

vilkår der fandtes i tyverne

det mener jeg ikke at man har

husker sig selv på den balance der skal være i tingene

glæder sig over en arbejdsmarkedsydelse som betyder at alle dem der arbejder over skatten skal betale mennesker for ikke at arbejde samtidig med at der kommer mange udlændinge til danmark og tager de job som disse danskere så ikke vil tage for eksempel i landbruget eller i gartneribranchen eller i hotelbranchen så er det lige præcis man glemmer hvad det er for en balance og at det er arbejdet der skaber værdien

set lade de herrer afgøre indbyrdes

et par bemærkninger som det der hedder privatist har jeg lært og det handler udelukkende om at prøve om vi kan få slået nogle faktuelle forhold fast omkring den ting vi har diskuteret her i dag men også som en udfordring af både beskæftigelsesministeren og de andre ordførere

enige om hvad regelgrundlaget egentlig er og hvad de her eu domme har sagt det er vi jo nødt til at være enige om hvis vi skal arbejde videre på

sagt af en ordfører at den afbalancerede tingene det gjorde den aldeles ikke viking

dommen handlede om én ting og det var at slå fast om domstolen havde ret til at blande sig i konfliktretten og det mente domstolen

lade være med at trætte forsamlingen med alle de tekniske forklaringer

det var hovedpointen i det og det var vel ikke en afbalancering sådan opfattede den danske regering det i hvert fald ikke det var stik imod den danske regerings opfattelse af regelgrundlaget i eu danmark havde et klart skarpt indlæg imod domstolens opfattelse under behandlingen af den her sag til støtte

det ville i sig selv

grund til at lade være med at skrive under på lissabontraktaten det gjorde man ikke kort tid

efter at lissabontraktaten var underskrevet

den dom slog meget klart fast at de svenske bygningsarbejdere ikke havde ret til at konflikte for at få en normal svensk overenskomst med det lettiske firma laval det blev altså udtrykkeligt slået fast at de svenske bygningsarbejdere

stille krav om lige løn for lige arbejde der er ikke rigtig nogen balance i det

den dom fik også konsekvenser for den danske konfliktret det kan jo ikke bestrides

dengang man behandlede loven at der var tale om en begrænsning af den danske konfliktret så var der forskellige vurderinger af om det var forsvarligt at gøre det

kan de danske fagforeninger ikke stille krav om en ganske sædvanlig overenskomst så der bliver lige løn for lige arbejde

det man bedst kunne betegne som en mindstelønsoverenskomst

så var der rüffertdommen den afbalancerede heller ikke noget den slog fast at den tyske delstat niedersachsen ikke havde lov til at stille krav om at en offentlig kontrakt med et privat polsk byggefirma skulle udføre arbejdet på de overenskomstmæssige vilkår der var gældende i niedersachsen den sidste var luxembourgdommen som heller ikke afbalancerede noget tværtimod den slog fast at staten luxembourg

ret til at kræve at udenlandske virksomheder skulle følge de overenskomster der blev brugt og var aftalt i luxembourg så der er ikke nogen som helst afbalancering imellem faglige rettigheder og det indre markeds regler det er en klar majorisering

til fordel for det indre markeds regler om fri bevægelighed

vi skal arbejde med for at løse problemet det løser ikke det problem for det direktivforslag handler ikke om ændre det eksisterende udstationeringsdirektiv det handler om hvordan det håndhæves vi har til gode at se om der kan komme et tilfredsstillende direktiv ud af det det skal vi selvfølgelig arbejde på men det løser ikke det problem vi taler om domstolen har fortolket udstationeringsdirektivet som et maksimumsdirektiv og der må ikke stilles større krav end det skrabede minimum som er beskrevet i udstationeringsdirektivet så der er jo heller ikke nogen afbalancering i det og det fremgår klart og tydeligt af kommissionens forslag til et håndhævelsesdirektiv at man stadfæster domstolens afgørelser i de fire domme hvor er balancen henne i det min pointe med det her er ikke

skulle være lige meget at lave et håndhævelsesdirektiv det arbejde går enhedslisten helhjertet ind i man skal bare lade være med at fremstille det som om det er nogen som helst løsning på det problem vi taler om

de her redegørelser for hvad dommene rent faktisk indeholder og hvad regelgrundlaget

spørgsmålet om den politiske tilgang vil man gøre noget ved det problem domstolen har skabt eller vil man ikke tak også for

og det som jeg selvfølgelig vil redegøre for er hvorfor enhedslisten har

gerne vil ændre på de skadelige domme som herre finn sørensen så fint redegjorde

før altså eu domstolens angreb på fagbevægelsen både i danmark og i europa det blev påstået i dag i debatten at det kun er eu modstandere som kan finde på at støtte enhedslistens forslag

fordi de deler vores ønske om ordentlige løn og arbejdsvilkår de støtter det her krav fordi vi ikke kan leve med det nuværende pres der er mod bunden vi kan ikke leve med den sociale dumping vi ser i danmark løn

er nemlig under pres rundtomkring på arbejdspladserne og presset er blevet endnu større som

kroner i timen alt alt for ofte hører vi om en stakkels østeuropæisk kollega som er drættet ned fra stilladset baggrunden for denne triste

tilfældig baggrunden

at eus indre markeds fundamentalisme sætter virksomhedernes interesser over lønmodtagernes gang på gang har eu domstolen angrebet løn og arbejdsvilkår det er en skævhed til fordel for arbejdsgiverne som er traktatfæstet i eu traktaten derfor

eu domstolen præcis også med lønmodtagerfjendtlige

i at stille krav om lige vilkår og det skaber en situation hvor der

unfair konkurrence og et ræs mod bunden

enhedslisten en traktatfæstet social protokol

alene vi har opbakning og har taget udgangspunkt i forslaget fra den europæiske fagbevægelse vi har opbakning fra det danske lo og ftf og jeg noterede mig at de socialdemokratiske beskæftigelsesministre da de mødtes støttede op om kravet

beskæftigelsesminister for ikke at være til stede

jeg synes det er trist at den socialdemokratiske danske

stille kravet i forbindelse med lissabontraktaten var

få svar fra sf på om man overhovedet stadig mener

mente før det er trist det er også trist at vi ikke har en opbakning fra socialdemokraterne som i

forbindelse med tiltrædelsen af lissabontraktaten stillede sig positiv over for at det var

særligt trist fordi vi så har fået en positiv tilkendegivelse fra dansk folkeparti altså hvis alle dem som

på et tidligere tidspunkt har udtrykt sig positivt eller ligefrem haft det som et hovedkrav at der skulle føres en social protokol ønskede det havde vi faktisk flertal selv uden om de radikale som ikke har været til stede i dag

en anderledes situation

vi har når det drejer sig om finansskat hvor der findes en intern uenighed i regeringen

ikke har vist sig i dag men er forsvundet som dug for solen

ikke stopper kampen for ordentlige løn og arbejdsvilkår selv

det håber jeg virkelig heller ikke at fagbevægelsen

de sejre som arbejderbevægelsen i danmark og i europa

skal kampen mod den sociale dumping også fortsætte i stort og småt efter i dag selv om der ikke er opbakning til enhedslistens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

i dette forår har fremlagt en ny model på sygedagpengeområdet

igennem en årrække fra partiernes side har været optaget af den problemstilling at der er nogle af vores langtidssygemeldte der

miste deres forsørgelsesgrundlag og derfor stå i den svære situation

et historisk princip i sygedagpengeloven om at sygemeldte potentielt kan stå uden forsørgelse mens de fortsat er sygemeldte det er her vores

afventer endelig forhandling det er også en ordning der vil koste nogle penge som vi er villige til

tilkendegive at når vi nu befinder os i en fortsat økonomisk krise og derfor skal prioritere

det problem at der i dag er sygemeldte der står helt uden forsørgelse og det er så den hovedopgave vi ønsker at løse på sygedagpengeområdet jeg skal måske også lige oplyse at ændringerne

i en tid hvor midlerne skal prioriteres har vi altså vores fokus et

den ændring vi ønsker på sygedagpengeområdet er et opgør med den problemstilling som har været fremherskende i en årrække nemlig at vi har langtidssygemeldte der ikke raskmeldes som ikke evner at vende tilbage til arbejdsmarkedet og som samtidig mister deres forsørgelsesgrundlag

man skal tage fejl af den utryghed

de pågældende personer men også for andre sygemeldte der i perioden op mod de to og halvtreds uger kan gå med

kom med dengang dengang var vi enige om at det var vigtigt

få afskaffet varighedsbegrænsningen i sygedagpengene vi var også enige om at det er vigtigt at hjælpe de syge dem der overhovedet kan tilbage på arbejdsmarkedet

er vigtigt for mig at vide er om ministeren

på en anden måde stadig væk har den holdning som vi i fællesskab gav udtryk for i to tusind og ti hvor vi jo betegnede de her forringelser som

asociale og alle mulige andre rammende

så har ministeren stadig væk den holdning til de forringelser som vko gennemførte eller har ministeren ikke

hvis ministeren stadig væk har den samme holdning

nogle forkastelige forringelser der skete dengang er det vel rigtigt at konkludere at det udelukkende er økonomi der gør

som i alle mulige andre sammenhænge gerne fastholde at den der bedst er det er undertegnede så kan spørgeren på vegne af enhedslisten redegøre for og sikkert også udvikle

regeringens begrundelse for at afvise de konkrete beslutningsforslag er

for det første at det er nødvendigt

prioritere økonomisk derfor afviser vi

som har været en i årrække nemlig at vi har langtidssygemeldte der til trods for at de ikke er blevet raske og til trods for at de ikke er blevet raskmeldte og til trods for at de ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet oplever at stå uden en offentlig forsørgelse

vores primære indsats

fem og halvfems forslag til folketingsbeslutning om ret til

den tidligere regering der sammen med dansk folkeparti og liberal alliance

led i genopretningspakken der var med til at sikre det første skridt på vejen mod en sund og holdbar genopretning af økonomien det var ikke nogen nem beslutning at ændre på de her regler

set heller ikke nogen nem beslutning at stå og fastholde det synspunkt

men det var det rigtige at gøre og det var det ansvarlige at gøre enhedslisten henviser

for så vidt angår b en og halvfems til

radikale venstres og enhedslistens medlemmer af udvalget mener ligesom lo og ftf at indholdet i dette lovforslag er helt uacceptabelt fordi der er tale om en ren nedskæring der rammer syge medmennesker og så er der en lang række yderligere formuleringer det er altså ikke til at misforstå hvad den daværende opposition mente

udførligt svar eller lad mig sige et meget præcist svar

et spørgsmål på den baggrund har jeg ingen planer om at rulle ændringerne tilbage regeringen er i stedet optaget af at sikre en bedre aktiv indsats

så det

så fremsat beslutningsforslaget og jeg betegner det som værende

drilleforslag over for regeringen fordi jeg jo må forudsætte at der er en dialog og en løbende dialog mellem enhedslisten

høre er hvad regeringspartiernes ordførere mener om den her sag og om de står ved de markante holdninger de havde

ti det samme kunne

vi ikke anledning til at ændre på det i dag og og derfor kan vi

en og halvfems eller b fem og halvfems

stadig væk brug for at holde fast

man kan bare sige at

ikke at være finansierede og det er da i hvert fald et stærkt argument for ikke at imødekomme og

mener at ordføreren synes det er helt acceptabelt at gennemføre og også at fastholde de nedskæringer at der ikke er noget urimeligt eller asocialt ved det

socialt at fastholde de her nedskæringer i forhold

og hvor vi sådan set traf beslutningen om at spare fire og tyve milliard kroner og deraf en del millioner kroner også på det her område

at det også betyder noget for mennesker på sygedagpenge

det også påvirker deres private økonomi

ingen tvivl om men vi var nødsaget til at sikre at der var tillid til dansk økonomi

til enhedslisten for at rejse debatten om sygedagpenge nok en gang

og regeringens side og der skal ikke herske tvivl om at

steder hvor der for alvor er behov for at rydde op efter ti års borgerligt styre sygedagpengesystemet blev forringet på mange måder under den sidste regering og det skal ikke være nogen hemmelighed at vi også fra socialdemokratisk side har været stærke modstandere af mange af de forringelser som herre hans andersen også nævnte herunder stemte vi imod den genopretningsaftale der blandt andet fjernede retten til sygedagpenge på søgnehelligdage og som dagens forslag også retter sig

nogle af de alvorlige problemer der er i det nuværende system og lad os være ærlige vi ved jo alle at vi står i en alvorlig økonomisk situation

vi startet med de problemer som vi betragter som de allerstørste vi har fremlagt et samlet bud på en dagpengereform der en gang for alle gør op med det problem og den helt urimelige situation at syge mennesker i dag kan ende i et sort hul uden forsørgelse vi har et system i dag

sygemeldte kan miste deres indtægt praktisk talt mens de ligger på operationsbordet og vi har en situation hvor depressionsramte eller andre bliver raskmeldte via en skrivebordsøvelse og mister deres indkomst uanset at de selvfølgelig ikke er i stand til at arbejde sådan er det i dag og det skal der

har regeringen præsenteret en samlet vision for afskaffelse af sygedagpengebegrænsningen helt overordnet vil den model betyde at vi sikrer at ingen kan miste deres forsørgelsesgrundlag mens de stadig er syge

sikres sygedagpenge uden tidsbegrænsning fremover skal man så at sige koncentrere sig om at blive rask ikke om hvorvidt man mister sin indtægt for det tredje vil regeringen gerne sætte tidligere og mere målrettet ind i indsatsen for den enkelte borger når man slås med mere komplekse problemer det handler om at vi

skal sikre forsørgelsen mens man er syg men også sætte ind og hjælpe hurtigere så man kan komme tilbage end det vi gør i dag derfor er vores udspil at der skal investeres flere penge i den sygedagpengeordning der hjælper alle den model vi foreslår koster faktisk over hundrede million

på den korte bane og det kan der være hårdt brug for det rigtig mange af dem der i dag styrer direkte mod varighedsbegrænsningen har jo komplekse og ofte også diffuse lidelser har ondt i livet lider af flere forskellige ting der kan være svære at sætte navn på og rigtig mange af dem

med udsigt til at miste forsørgelsen

det er ganske enkelt ikke godt nok når vi hører om de enkeltsager hvor man først for alvor tager tingene alvorligt når den sygemeldte er ved at ramme begrænsningen opsummerende kan jeg derfor sige at vi

set er enige med enhedslisten om at vi skal have ændret den nuværende situation men vi er også skeptiske over for beslutningsforslagene og støtter dem ikke fordi vi har valgt at prioritere den samlede løsning som regeringen har fremlagt og som så at sige skal sikre sygedagpengesystemet uændret for det store flertal af de

tilbage til arbejdsfællesskabet samtidig med at vi

gjort og det som socialdemokraterne støtter op om

samlet holdbar sygedagpengeløsning som redder de mennesker der i dag kan risikere at miste

en samlet økonomisk ansvarlig løsning for hele systemet end at lappe de enkelte huller kunne man sige som den borgerlige regering har efterladt

det er også rigtigt at vi stadig væk er uenige i den ensidige forringelse som den borgerlige regering gennemførte med genopretningspakken men der ligger jo lige præcis også i det nye forslag fra regeringen at det ikke er en

nytænkning af systemet og den samlede løsning synes vi er et bedre sygedagpengesystem end det vi har i dag og derfor støtter vi op om at

mener det skulle gennemføres nemlig ved fuldstændig at afskaffe varighedsbegrænsningen for sygedagpenge

som vi peger på her i dag for det handler jo om en alvorlig indtægtsnedgang for langtidssyge mennesker fordi de ikke længere

sygedagpenge når der er søgnehelligdage

at det bliver meget meget sværere

beskæftigelseskravet blev fordoblet så mener ordføreren det er i orden bare at lade de to problemer stå og at

som beskæftigelsesministeren også sagde at det koster et sted mellem to

slette de forringelser som den borgerlige regering lavede med genopretningspakken det vi har valgt at fokusere på og det som vi rent faktisk også bruger flere penge på fremover er jo at sikre et system som tager fat om ikke bare de langtidssyge som man sikrer ikke mister forsørgelsen og de meget alvorligt syge som kan blive på sygedagpenge men som også sætter bedre og mere kvalificeret ind

opklaret om jeg forstod det rigtigt at ordføreren sådan set var imod samtlige de tiltag

de her fire og tyve milliard kr som gjorde at vi sådan set fik skabt en tillid til dansk økonomi tilbage i to tusind og ti jeg jeg forstod det sådan at det var

vi kan fastholde der kan man

vi var blandt andet imod de ting der lå på

det var en ensidig forringelse af de syges

det der ligger på bordet nu fra regeringens

det er en samlet løsning som gør op med nogle af de problemer

investerer flere penge i at skabe et bedre sygedagpengesystem end det som den borgerlige regering overlod

i forbindelse med genopretningspakken på de fire og tyve milliard

har fortrudt at man ikke støttede op om den i to tusind og ti men

jeg forstod på statsministeren i går

bare til at ordføreren siger at det der med de fire og tyve milliard

noget nær et fuldtidsarbejde at rydde op efter den borgerlige regering der er rigtig mange steder man kunne tage fat og derfor

det egentlig godt med at vi startede det sted hvor det er mest akut på sygedagpengeområdet nemlig med at få løst det problem

det er det regeringens forslag stopper og det synes jeg er den rigtige måde at gå til problemerne

at den her regering rydder op

man er imod genopretningspakken som vel også ryddede op

altså man skal rydde op i økonomien det gjorde genopretningspakken men man er imod genopretningspakken så hvor er det man rydder op

menneskers skæbne og menneskers muligheder og noget med økonomi det er jo det der er balancen for os socialdemokrater nemlig at vi faktisk præsenterer en løsning som hænger sammen økonomisk og som samtidig rydder op i nogle af de menneskelige konsekvenser som den tidligere borgerlige regering og flertallet sørgede for

at de kunne ende uden indtægt så for mig er det faktisk lidt mere komplekst det kan både være at have styr på økonomien som vi har med det forslag der ligger på bordet og så sikre at nogle af de utilsigtede menneskelige konsekvenser

så oprydning er i min verden både at have styr på økonomien og sikre at vi har menneskeskæbner som dem den borgerlige regering

at genopretningspakken er en af hovedårsagerne til at der er styr på dansk økonomi på lidt længere sigt

jeg fik at vide af vismændene forleden dag

så det er vel et udtryk for at den var med til at rydde op

man vil ikke stemme for det her som man var for for nogle år siden

man er ikke imod genopretningspakken genopretningspakken

den ryddede op men man kritiserer nu den tidligere regering for at have ryddet

eksempel sygemeldte som mister deres forsørgelsesgrundlag derfor har vi sagt at man jo ikke kan rulle det hele tilbage man er nødt til at holde sig inden for en ansvarlig økonomisk ramme og det er det som beskæftigelsesministeren og regeringen har præsentere et samlet bud på et sygedagpengesystem som holder sig inden for en økonomisk ansvarlig ramme men som samtidig sikrer at nogle af de

også bliver fjernet det er en balance

set ret vigtigt at have den balance at der både er styr på økonomien og at vi ikke har menneskeskæbner

adskillige forlængelsesmuligheder i sygedagpengene

varighedsbegrænsningen blev indført noget længere tilbage

der er her i dag vi ved jo godt at

en del af genopretningspakken og vi ved også godt at

har regeringen jo indregnet i deres økonomiske budgetter fordi dem kan

beskæftigelsesministeren sagde og det er da sympatisk at enhedslisten kommer med det og jeg kan da også godt se at der kan være nogle problemer

men det er så også lidt mærkeligt at vi skal stå og behandle beslutningsforslag hvor vi ikke kan se hvor finansieringen skal komme fra i hvert fald hvad det er enhedslisten

vil tilføre besparelser til arbejdsgiverne det plejer de da ikke at gøre det vil de i det her

betale en hel del

millioner som arbejdsgiverne kom til at

hundrede og tre og fyrre millioner som arbejdsgiverne fik i merudgifter dengang så det er jo

ministeren har gang i forhandlinger om

om der skal indføres nye nye regler

man ikke falder ud af systemet og der ser jeg da frem til de fortsatte forhandlinger ovre i ministeriet

høre på den socialdemokratiske ordfører så er vi i dansk

tilbage

vi da ikke afvise at vi skal se på det i de forhandlinger det tror jeg da egentlig også at venstre og liberal alliance selvfølgelig vil se på

hvis ministeren kommer med et ønske om at man at man skal ændre det

krav fra sin socialdemokratiske gruppe

det er da muligt at der kan ske ændringer i de forhandlinger på det her område men der skal selvfølgelig også findes nogle penge til det og

vil finde finde pengene men enhedslisten har i hvert fald ikke

hvor man skal finde pengene og heller ikke

skal give arbejdsgiverne penge tilbage men det er da prisværdigt fra enhedslistens side det er ny tænkning at

ministeren på sygedagpengeområdet

vi kan godt se at der kan være nogle der er kommet i klemme på det her område men der var behov for at lave genopretningspakken

dengang og det er trods alt fire og tyve milliarder som er fundet som den nuværende regering også

man skal selvfølgelig åben for anderledes

lille ord eventuelt kunne tage med i forhandlingerne om

så at bemægtige sig talerstolen på et eller andet tidspunkt og gøre klart hvad det var ordføreren sagde om det det dansk folkeparti vil jeg spørge jamen hvorfor skulle det med i de forhandlinger er det fordi dansk folkeparti alligevel ikke står ved det man lavede dengang er det fordi man har indset at det faktisk var en asocial forringelse over for nogle meget udsatte mennesker

dansk folkeparti nu alligevel gerne vil kigge på det

bare ikke lige ved at støtte det her og nu

enhedslisten sidder som støtteparti

regeringen og det er lidt mærkværdigt

at herre jens joel nævnte at

og retfærdig løsning

forringede de regler som vi taler om her i dag og indførte dem som jo blandt andet betyder

op til syv tusind kroner i sygedagpenge på grund af den regel og at man ved en stramning af beskæftigelseskravet en fordobling blev det jo rammer nogle af de mest udsatte grupper på arbejdsmarkedet som har svært ved at få fodfaste herunder psykisk syge og mennesker med handicap og andre som ikke kan tilkæmpe sig et fuldtidsjob sådan at de kan optjene retten til sygedagpenge

en social og retfærdig løsning man

og at det stadig væk er en social og retfærdig løsning som skal fastholdes

også hele tiden sagt at tingene har det med at forandre sig og

dengang og hvis der er et ønske fra regeringspartierne om at man skal se på det her også i forbindelse med

at se på det men det hjælper jo ikke noget at herre finn sørensen og herre bent bøgsted står

er halvfems mandater så uanset hvor enige vi kan

selvfølgelig nødt til at gå den rigtige vej og prøve at arbejde på om regeringen synes

skal ændres og det er der hvor jeg siger at

har alle mulige chancer for at påvirke regeringen netop fordi enhedslisten sidder som støtteparti og lykkes det

genopretningspakken men alligevel synes man at det er meget sympatisk og så siger man

med at forandre sig mit korte spørgsmål er præcis hvad

så skal det hele føres tilbage men det har man ikke gjort men jeg er sikker på at herre jens joel også mener at tingene en gang imellem forandrer sig og hvis det er sådan at

har forandret sig så meget at det er et ønske fra socialdemokraterne at man skal ændre det her så er det oplagt at det går ind i de forhandlinger om sygedagpenge som er i gang

det er den mulighed man har og det er det samme

ministeren skulle vi ikke kigge på det her og hvis jeg får nej til det

bare jeg siger at hvis der er så stort et ønske fra herre jens joels side om at få det her forandret

det er den vej man skal gå og så skal man lige

for sygedagpenge vi lægger op til en

og vigtigheden af at spænde et sikkerhedsnet ud under de sygemeldte det er vigtigt for regeringen at sikre et forsørgelsesgrundlag for de af vores medborgere der bliver syge og sygemeldte

skal jeg henlede opmærksomheden på at den daværende regering i to tusind og ti

beskæftigelseskravet hvor vi jo fordobler det antal

opfylde kravet det skete i forbindelse med aftalen om genopretning af dansk økonomi nu har der været

om genopretning af dansk økonomi og jeg skal undlade at gå ind i

diskussion regeringen har ingen planer om at tilbagerulle disse justeringer som skete i forbindelse med genopretningen af dansk økonomi i to tusind og ti men regeringen vil selvfølgelig fortsætte med en proaktiv indsats over for vores sygemeldte borgere herunder med en rettidig og tidlig indsats samlet set kan det radikale venstre ikke støtte enhedslistens forslag

kunne samle et bredt flertal

dø som fynboerne siger

tak til ordføreren jeg synes ordføreren begår den samme fejl som

som er en anden problemstilling end den vi har stillet forslag om det kan jeg nok ikke få lavet om på jeg vil gerne lige citere fra ordførerens partifælles indlæg da vi behandlede de her forringelser i to tusind og ti

vi synes ikke at regningen for den økonomiske krise skulle havne hverken hos børnene i form af beskæringer i børnechecken hos de barnløse i form af nye gebyrer på kunstig befrugtning eller hos de syge i form af reduktion af ydelserne på sygedagpengeområdet

så løser vi de økonomiske problemer den vej rundt så man ville gerne sende regningen til de ældre det var så de radikales valg men det var et led i begrundelsen for at afvise den tidligere regerings forslag på det her område

deres efterlønsreform den er oven i købet skrevet ind i regeringsgrundlaget den bliver der ikke pillet ved hvorfor fastholder man så de her

den eneste reform der skulle gennemføres efterlønsreformen var et blandt flere midler

at dem der er

kan miste forsørgelse det tager vi et opgør med

vi skal prioritere vores midler bedre den erkendelse har vi og derfor

vi har igen og igen sagt når vi er kommet med forslag blandt andet om at reformere efterlønnen at der jo er to alternativer enten sørger man for at raske og rørige mennesker ikke får et statstilskud for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet på efterløn eller også havner regningen jo et andet sted i daginstitutionerne eller i ældreplejen eller

tilfælde her hos de syge

radikale venstres tankegang

en efterlønsreform eller også

hos de syge og de andre grupper

hvorfor har man så forladt den logik man havde før for den logiske konsekvens af det synspunkt er jo at så skal man medvirke til at rulle de her forringelser

sådan forholder det sig jo ikke som jeg

vi jo netop ind og laver en helt nødvendig ændring

men så tager vi også skyldig hensyn til økonomi og det at ingen skal havne i et sort hul samt det forhold at vi må sætte ind med en tidlig indsats så jeg mener samlet set

som er skærtorsdag langfredag anden påskedag kristi himmelfartsdag anden pinsedag store bededag juledag anden juledag og nytårsdag og det skete som det er

det betyder for en langtidssyg som er syg

et indtægtstab før skat på omkring syv tusind kroner det var et forslag som vi i sf kritiserede voldsomt og vi stemte også imod at det blev gennemført tilsvarende

fordoblingen af beskæftigelseskravet betingelsen for at kunne få sygedagpenge blev hævet fra tretten ugers tilknytning til arbejdsmarkedet med mindst en hundrede og tyve timers arbejde

til arbejdsmarkedet med to hundrede og fyrre timers arbejde

vi kaldte det uacceptabelt og en hel del andre negative ting og vi stemte naturligvis også imod den forringelse hvad er så vores aktuelle politik her vil også jeg komme med en indledning som er at regeringen har prioriteret at foreslå varighedsbegrænsningen på sygedagpengene ophævet det vil fjerne en kolossalt stor utryghed

langtidssyge fordi de i dag risikerer at komme til at stå helt uden indtægt de havner i det såkaldt sorte hul fordi deres sygedagpenge stopper på grund af varighedsbegrænsningen

samtidig har en del af dem ikke ret til at få kontanthjælp efter de regler der er gældende og det betyder at deres indtægt bliver

det kan man naturligvis ikke leve af

som samfund ikke være bekendt at støde folk ud i den situation derfor har regeringen fremlagt et udspil til at fjerne varighedsbegrænsningen som vi mener er uhyre vigtigt

man skal huske at vi lever i en krisetid og de ekstra penge

har kunnet findes til sygedagpengeområdet er så blevet reserveret til at undgå den umenneskelige situation som jeg lige har beskrevet at stå helt uden indtægt er meget meget alvorligt det kan alle sætte sig ind i det betyder

manglende sygedagpenge på skæve helligdage og det forhøjede arbejdskrav

er blevet prioriteret lavere og det er årsagen til at vi heller ikke i sf kan støtte

er nødt til lige at spørge til det her med prioriteringen fordi ordføreren sagde at man har reserveret de penge man nu kunne finde

løse det problem som vi alle sammen er enige om er et stort problem at folk risikerer helt at miste deres forsørgelse som det er i dag

er det jo hovedsagelig

de syge selv der betaler det gennem en nedsættelse af

sygedagpengeperioden fra to og halvtreds og seks og tyve uger

hviler jo nogenlunde i sig selv jeg ved godt der er et lille minus hvor man skal ud at hente nogle penge et sted men i det store og hele

hviler det jo i sig selv så jeg forstod ikke rigtig

hvad det så er for penge

rigtig prioritering at sige at man ikke vil rette op på det problem der ligger her samtidig med at man giver skattelettelser selskabsskattelettelser topskattelettelser for rigtig mange milliarder

indebærer at for en gruppe

er også rigtigt og det er det jeg har kredset omkring i det som jeg sagde

tilført området et beløb så vidt jeg husker i dette øjeblik er det i størrelsesordenen en hundrede og halvtreds million

ekstra i forbindelse med ophævelsen

derfor er der tale om en en prioritering mellem de forskellige ting og jeg tror også at enhedslisten vil være enig i at at det at man overhovedet ikke har en indtægt at man skal leve af nul komma nul kroner på en måned er et større problem end at man for eksempel ikke kan få sygedagpenge for

en betragtelig indtægtsnedgang fordi de ikke får sygedagpenge

med det problem ordføreren omtaler nemlig de mennesker der falder i et sort hul for det handler om at en masse mennesker

en udsat position på arbejdsmarkedet

eller slet ikke kan opnå den fordi de ikke kan opfylde det skrappe

underlig modstilling og så fik jeg ikke svar på mit andet spørgsmål er det en rigtig prioritering at lade være med at rette op på de her ting samtidig med at man giver skattelettelser for milliarder af kroner

hver måned hvis man er langtidssyg og ikke får ikke får sygedagpenge

det som vi er enige om cirka syv tusind kroner før skat men det er fordelt ud over adskillige måneder så jeg mener sådan set at det kan gøres op matematisk hvilket problem der er størst det er at miste syttentusind kroner og gå ned på nul

er simpelt hen et større problem end at miste syv tusind kroner over en længere periode med hensyn til prioritering

der er nogle store dilemmaer i dele af det her men en vigtig opgave

forsøge at skabe job og det er en del af årsagen til nogle af de økonomiske dispositioner man har foretaget

forslag nemlig at

er nogen finansiering med at de koster penge

og det er det sidste vi har brug for

genopretningspakken som

kan sikre det velfærdssamfund som vi alle sammen er rigtig rigtig glade for jeg kan forstå på den socialdemokratiske ordfører at man ikke

rulle hele genopretningspakken

med de fire og tyve milliard kroner men alligevel harcelerer man over de elementer der er i genopretningspakken det virker noget

i øjeblikket er der jo også gang i nogle forhandlinger om sygedagpenge

socialdemokraterne eller andre synes

elementer som enhedslisten har lagt frem her er så

så vil jeg da vente til hun er tilbage

fuld forståelse for at man selvfølgelig kan være nødt til at forlade lokalet sådan har jeg det også indimellem

de her forslag burde ikke være så svære hvis man ser på det fra regeringspartiernes og enhedslistens side vi var helt enige om at afvise de forringelser vi taler om her

flertallet gennemførte dem vi gjorde det med ret skarpe bemærkninger jeg

fordi der er tale om en ren nedskæring der rammer

vi skrev også dette er urimeligt over for alle men især lavtlønnede står dermed med en økonomisk vanskelighed eftersom de faste udgifter til husleje og så videre ikke falder fordi det er en påskemåned og man er syg så dengang tillagde vi da

hvis vi kigger på beskæftigelseskravet

at det er en væsentlig forringelse for de medborgere der er ihærdige og konstruktive og som i en arbejdsløshedstid forsøger at komme ind på arbejdsmarkedet gennem korterevarende vikariater og lignende det skærpede arbejdskrav rammer psykisk syge og handicappede særlig hårdt da de i forvejen har en usikker tilknytning til arbejdsmarkedet og så videre så det burde jo være peace

som det hedder på nudansk at blive enige om at rulle de her forringelser tilbage men det er det så åbenbart ikke

mere nu har vi jo været inde på hvad forskellige ordførere har sagt men

citere den daværende socialdemokratiske ordfører herre lennart damsbo

der kom med dette meget malende og præcise billede hunden skal altså fodres med sin egen hale endnu en gang er det de svage der må holde for oven på regeringen og dansk folkepartis rødvinsskattereform og sløseri med samfundets penge

med min ordførertale og så bare have citeret det her men nu har der været en debat er der så kommet flere argumenter frem undervejs jeg har forstået at

den borgerlige fløj der fastholder ganske vist med lidt uldne bemærkninger fra herre bent bøgsted

socialt retfærdigt og nødvendig det man gennemførte dengang sådan er det bare eller sådan er det jo

løsninger så har vi den anden side af salen der ikke er vildt begejstret for at blive mindet om hvad de mente dengang men

det er jeg sådan set glad for for det kan jo give et lillebitte svagt håb om at vi engang i fremtiden måske kunne få rettet op på de her ting

fordi der tilbage står et eneste argument fra regeringspartiernes og ministerens side nemlig at det er en økonomisk prioritering man siger man

på at løse et andet problem inden for sygedagpengeområdet nemlig spørgsmålet om at nogle ret mange alt for mange

i det nuværende system vi er jo enige om at det problem skal rettes op vi er nok ikke

enige om hvordan man skal gøre det det er jo bare ikke noget svar på de problemer vi peger på med de to forringelser der er her det er to forskellige problemstillinger bortset fra at skærpelsen af beskæftigelseskravet jo betyder at rigtig mange mennesker der er

aldrig opnår retten til sygedagpenge så på den måde er det vel også en parallel problemstilling der burde løses her og nu

det fremgår også af ministerens svar til mig på mit spørgsmål s otte hundrede og en og tyve

er svaret der er ikke råd der er ikke råd til

når man ser på at der i løbet af det sidste års tid er indgået aftaler mellem regeringen og højrefløjen om store skattelettelser fjorten milliard kroner i lettelser af indkomstskatten som jo blandt andet blev betalt af de syge gennem en væsentlig dårligere regulering af overførselsindkomsterne herunder af sygedagpenge og kontanthjælp og så på det seneste en lettelse på fire milliard kroner

er råd til at rette op på vkos forringelser så længe man

andersen igen i den grad at sløse med samfundets penge

på den måde

man kan ikke rulle det hele tilbage der ligger jo en vis erkendelse i at der er nogle forringelser der burde rulles tilbage det er jeg da glad for så spørger jeg bare hvorfor kan man ikke det fordi man har besluttet sig for at man ikke vil fordi man har besluttet sig for at det er vigtigere at smøre de rige i samfundet med nogle skattelettelser det er jo det korte af det lange i argumentationen til dansk folkeparti jeg undrer jeg mig meget over den holdning der er blevet givet udtryk for her dansk folkeparti vil ikke forholde sig til indholdet i sagen har man ændret opfattelse eller har man ikke mener man stadig væk at det

så skal man jo stå ved det og fastholde det men nu siger man at hvis regeringen ønsker at lave det om

og ønsker om hvad man vil have lavet om hos den til enhver tid siddende regering

hvis ingen gør indsigelse er det vedtaget

det parti jeg selv repræsenterer og det konservative folkeparti langt hen ad vejen igennem historien har været enige om behovet for et reguleret og ordentligt dansk arbejdsmarked det

vi fortsat står for både

den samlede regering når vi synes det er vigtigt at have et ordentligt og gennemreguleret dansk arbejdsmarked så er det fordi

det selvfølgelig både er afgørende for at lønmodtagernes interesser bliver varetaget at

virksomheder som ønsker at behandle deres medarbejdere ordentligt

et meget meget væsentligt bidrag til det det danmark vi kender og som vi fortsat gerne vil udvikle når jeg starter her

nej til forslaget her fordi vi mener at det i hele sin tankegang og i sit grundlag vil være undergravende

for det danske overenskomstsystem og det er altså nu engang overenskomstsystemet

selve fundamentet eller grundstammen i den danske arbejdsmarkedsmodel

i dag også en meget meget væsentlig del af

at der finder forskelsbehandling sted på det danske arbejdsmarked på grund af eksklusivaftaler men eksklusivaftalerne blev

helt centralt for at vi kan opretholde den danske arbejdsmarkedsmodel at vi også har en meget høj organisationsgrad jeg tror at betingelsen for at vi har en høj organisationsgrad i danmark

både arbejdsgivere og arbejdstagere kan se en

i at være medlem af henholdsvis en fagforening

vi organiserer os der hvor vi nu arbejder men også at organisationerne er så slagkraftige at

og dermed tilvejebringes overenskomstresultater som er legitime og som er holdbare

derfor også i regeringens øjne helt naturligt at der er rettigheder og pligter forbundet med at være medlem

derfor også kan man sige i sagens natur at det har en betydning at være medlem af en fagforening i forhold til hvis

man kan derfor heller ikke sammenligne et forbud mod fagforeningsdiskrimination med forbud mod diskrimination på grund af race religion alder og handicap som alle sammen er elementer der er reguleret i forskelsbehandlingsloven vi ønsker fra regeringens side i alle henseender at værne om den danske model herunder også at der er rettigheder og pligter forbundet med at være medlem af en fagforening

skal melde sig ind i en fagforening hvis ikke der må være fordele forbundet hermed det må der selvfølgelig gerne

bestemt ikke støtte forslaget

venstre ønsker et frit og fleksibelt arbejdsmarked vi var med til at gøre op med de danske eksklusivaftaler i to tusind og seks

de allervæsentligste punkter for det danske arbejdsmarked

at den enkelte lønmodtager i danmark har frihed til at vælge

terræn men til gengæld har mange andre fagforeninger set dagens lys fordi vores arbejdsmarked er meget fleksibelt og den danske lønmodtager ikke længere lader sig presse ned i en stereotyp kasse der definerer hvad en lønmodtager er

hvad der giver den økonomisk største gevinst for den enkelte konkurrence på fagforeningsområdet er til glæde for hele samfundet

men i stedet for at bifalde denne ændring af det danske arbejdsmarked og være omstillingsparat

er der nogle af de lidt ældre fagforeninger der har siddet med ved overenskomstforhandlingsbordet i mange år

lidt barnlig vis misbruger deres magt og

blokere virksomheder der ikke nødvendigvis har gjort noget galt men men alt sammen i sådan en retfærdighedens navn og for lønmodtagerens bedste

det er falsk at give udtryk for

en dagsorden når baggrunden for handlingen er en helt anden den er jo netop

de strømmer nødvendigvis fra mange

har den her diskussion i dag er jo

at der er lønmodtagere der kan opleve et massivt negativt pres for at blive medlem af en bestemt fagforening eller at man oplever et pres både i forhold til løn og ansættelsesvilkår der er eksempler på at

at for eksempel lo forbundene uddanner såkaldte organisatorer der skal overbevise medlemmer af gule organisationer om at de er organiseret det forkerte sted og det er jo netop med til

skabe splid og kliker og

på en arbejdsplads sådan at det bliver os

man kan sige at jagten på flere medlemmer

og mindre sund der er jo også eksempler på at tvivlsomme aftaler bliver indgået

bliver de afviklet igen det er jo ikke i orden at alle skal betale til 3fs medlemskasse når man ikke er organiseret i 3f derfor mener jeg at der er brug for sådan en holdningsændring blandt både virksomheder tillidsmænd og fagforeninger

disciplinerer sig og og kæmper en sund kamp en ærlig kamp om

på den måde bevarer man sådan set den danske model som jo helt grundlæggende har mange fine karaktertræk

kræver også at vi alle sammen står fast omkring den

hvorfor det præcis er forskelsbehandlingsloven der bliver peget på som et sted

initiativer det

venstre ikke det jeg er glad for at man ikke kan støtte det det skal ikke misforstås

fagforeningerne som jeg specielt synes skal

skal have en mulighed for at rette op på nogle af de ting

ty til til lovgivning hvis vi kan klare det her med at

husker på hvad formålet er med at opretholde den danske model

garant for at arbejdsgivere og arbejdstagere har fundet hinanden og at man nu også kan organisere sig frit i i fagforeningerne

noget som herre hans andersen sagde i sit indlæg nemlig at venstre mener

sundt med konkurrence mellem fagforeninger sådan en konkurrence har vi jo historisk set oplevet i frankrig hvor man traditionelt har haft tre fagforeninger

stor stor uro mange mange strejker og dermed altså arbejde

blevet udført og som som har ramt arbejdsgiverne og

i perioder været mange flere strejkedage i frankrig end

venstre ser som det store fremtidshåb at vi skal have den samme uro som man historisk set har haft

fagforening man ønsker at melde sig ind i

fagforening fordi det er det man sådan set er nødsaget til for at

andet er at ordføreren siger det er sundt med konkurrence mellem fagforeningerne hvorfor vil ordføreren så begrænse denne konkurrence det er jo det ordføreren vil med sit forslag b to og halvfems det har man udarbejdet sammen med dansk folkeparti

går ud på at hvis der er indgået en overenskomst

må for eksempel 3f ikke konflikte den pågældende virksomhed for at få en bedre overenskomst det er jo en begrænsning af den fri konkurrence mellem fagforeninger hvorfor vil

lavet en aftale om at medarbejderne i en pågældende virksomhed gik ned i løn generelt

blev aftalen annulleret det er bare et eksempel hvor

er en rigtig eller en forkert aftale det er overladt til arbejdsmarkedets parter så hvorfor vil ordføreren ophøje sig til overdommer over hvilke aftaler og 3f skal indgå

ikke indgå med deres modparter

gerne lige stille spørgsmålet igen hvis ordføreren går ind for fri konkurrence mellem fagforeninger hvorfor vil ordføreren så begrænse den konkurrence ved at indføre en lov der siger

må 3f ikke komme og konflikte den pågældende arbejdsgiver for at få en bedre

folketingssamling og jeg kan måske uddybe når nu herre finn sørensen er meget ihærdig

så det fungerer jo sådan set i store træk

organisere medlemmer uanset om det nu er den ene eller den anden organisation

går ind for den danske model og at grundlaget for den danske model

er at der er så mange organiserede

at eksempelvis 3f går for vidt

arbejdsgiver om at alle medarbejdere

hundrede og fem og tyve kroner i særligt bidrag om måneden til 3f og det er alle medarbejdere uanset medlem af 3f eller ej det er endnu et eksempel hvor jeg synes at 3f går over stregen og når der kommer nys om det bortfalder det krav det synes jeg

bare kedeligt det skal frem i lyset før der

sige ja til for ellers er den danske model jo intet værd

organisere nogle jeg er enig med ordføreren i at man skal gøre det på en ordentlig måde så kan vi altid diskutere hvad der er ordentligt

vælger en fagforening positivt til det synes jeg da er vigtigt

bare konstatere at organisationsprocenten er

kigge indad og sige hvad skal der til for at man kan tilbyde et medlemskab der gør at folk vælger det positivt til og ikke fra for det gør specielt unge mennesker i dag

så et eller andet skal der ske og så er jeg

metoder man skal bruge ordentlige argumenter og ikke ty til

at fremsætte forslag til ændring af forskelsbehandlingsloven så lønmodtagere beskyttes mod forskelsbehandling på baggrund af medlemskab af en fagforening forskelsbehandlingsloven beskytter i dag lønmodtagere imod forskelsbehandling på baggrund af race hudfarve religion og tro politisk anskuelse seksuel orientering alder handicap eller national social eller etnisk oprindelse men altså ikke eksplicit

diskrimination på baggrund af foreningsmedlemskab

som langt størstedelen af folketingets partier inklusive det konservative folkeparti står bag er det psykiske arbejdsmiljø desuden et prioriteret område

når man er ansat i et job vi har afskaffet eksklusivaftalerne

som herre hans andersen sagde i to tusind og seks

i forbindelse med ansættelse men der manglede så et

ligger i det er så at man ikke må forskelsbehandle

der bliver opnået og der kan jeg i hvert fald huske at i forbindelse med

sagde at man kunne komme i den situation

sådan at det er det konservative

i det beslutningsforslag som konservative har

undersøges grundigt hvilke konsekvenser lige nøjagtig den del

men vi synes i dansk

når man først er ansat så kan man som det er i dag godt blive udsat for

problematisk og det vil vi gerne have

og ændret men den anden del

hvert fald den del med fagforeningen

ikke at lovgivningen er ganske klar som den er den siger jo meget klart at man

tvinge folk til at være medlem af en bestemt fagforening så hvad

er det for en ændring af lovgivningen ordføreren i givet fald vil have foretaget

spørgsmål

ordføreren er enig med venstres ordfører

medmindre fagforeningerne ikke kan finde ud af at disciplinere sig har

må forskelsbehandle på fagforeningsdelen under ansættelse og det er det der har været problematisk det kom ikke med

at alle forventede at det ville gælde hele vejen igennem men det gør

det var den der sag ved menneskerettighedsdomstolen der førte til at eksklusivaftalerne blev afskaffet

bestemt fagforening som firmaet har overenskomst med

har vi haft flere situationer hvor folk er blevet udsat

hvis herre finn sørensen mener at lovgivningen er så klar at det må man ikke så er der i hvert fald mange

det skal jeg selvfølgelig lade en domstol afgøre men

der er nogle problemer det er klarlagt at forskelsbehandling under ansættelsen

det burde vi da være enige om

hvis man forsøger at presse en ansat ind i en bestemt fagforening med en trussel om at vedkommende bliver fyret hvis ikke vedkommende organiserer sig i den rigtige fagforening så er vi vel enige om at det er ulovligt som lovgivningen er i dag det vil jeg gerne lige have bekræftet og hvis ikke det er godt nok

ordføreren jo sige hvad det så er for nogle ændringer i organisationsfriheden og aftalefriheden der skal ske jeg fik ikke svar på det andet spørgsmål er ordføreren enig med venstres ordfører i

fra andre om at man skal skifte fagforening og det er der hvor det er blevet godtgjort det er der flere der har sagt det er ikke mig der har sagt

er ikke mig der påstår det det er andre der påstår at der er et problem og hvis der er et problem

vi gerne være med til at løse det og det er det det forslag her vil rette op

ikke må forskelsbehandles under ansættelsen

en overenskomst med en fagforening der lever op til dansk standard så skal man ikke presses

indgå i en anden overenskomst det er

det går ud på og det synes jeg

en på den ene side og på den anden side holdning man kunne måske også kalde det en ved ikke holdning

den rettighed hvis der så og

for det er jo noget som fagforeningen har forhandlet med arbejdsgiveren om jeg vil gerne spørge hvad dansk folkepartis holdning er til det her spørgsmål

indgået en overenskomst hvor de havde forhandlet sig frem til nogle goder

de rettigheder mens andre

nødt til selv at forhandle sig frem til nogle rettigheder så det har jeg sagt tidligere

den danske arbejdsmarkedsmodel vil simpelt hen ganske langsomt falde fra hinanden

skulle blive vedtaget og det undrer mig uhyre meget at et parti som de konservative vil foreslå sådan noget sandheden er jo at den danske model på arbejdsmarkedet har givet en stabilitet som også er til arbejdsgivernes fordel men det kan jo være at det her underlige forslag fra de konservative måske skyldes at man er ude i en meget hård kamp med liberal alliance om

den overenskomst der gælder på arbejdspladsen

samtidig betinget af at man er medlem af den fagforening der har indgået overenskomsten

eksempel på det kan være det jeg nævnte for et øjeblik siden nemlig at man kan have ret til efteruddannelse for eksempel to ugers efteruddannelse om året forslaget fra de konservative betyder at hvis fagforeningsmedlemmerne via deres overenskomst har tilkæmpet sig

der ikke er medlemmer af fagforeningen på arbejdspladsen have den samme ret til efteruddannelse hvis man har ret til det hele

hvorfor skulle man så være medlem hvis folk melder sig ud er der ingen til at forhandle med

og lægge pres på for at opnå nogle gode overenskomsterne vil forsvinde og arbejdsgiverne kan bestemme alt

jeg ikke mener det er men

komme ind i nu ved vi at det så også er de konservative

at give al magt til arbejdsgiverne og tryne

selvfølgelig ikke være med til

jeg vil understrege at det jeg hidtil har sagt har snakket om reglerne mens man er ansat altså under ansættelsen en anden situation er

forholdene når ansættelsen sker når man får jobbet her siger foreningsfrihedsloven i forvejen at en arbejdsgiver ikke må fravælge en ansøger på grund af vedkommendes medlemskab af en forening herunder selvfølgelig heller ikke på grund af medlemskab af en fagforening

desuden må man heller ikke afskedige en medarbejder på grund af vedkommendes medlemskab af en forening idet eksklusivaftaler som

blev nævnt fra talerstolen blev gjort ulovlige efter den sag der blev afgjort ved menneskerettighedsdomstolen i strasbourg for nogle år siden

det forslag som de konservative har

om forhold mens man er ansat og det forslag vil sf stemme imod så skal jeg hilse og sige fra den radikale ordfører som desværre ikke kan være til stede nu

nogen som helst måde kan være et udtryk for et liberalt samfund

ordet liberalistisk men det at være liberal går sådan set ud på at man ønsker så lidt

men under alle omstændigheder bryder vi os ikke om regulering

forslaget her fra de konservative skulle blive vedtaget det tyder det så heldigvis på at

vil det faktisk medvirke til et liberalistisk paradis forstået på den måde at det vil få fagforeningerne til at forsvinde fordi folk ikke længere vil have en motivation for at være medlem af en fagforening og liberal alliance har i hvert fald ved andre lejligheder givet udtryk for at man ikke ønsker at fagforeningerne skal have nogen indflydelse men at det er arbejdsgiverne der skal bestemme det hele

derfor holder jeg fast på at hvis det

forstået på den måde at man er for at frie mennesker kan organisere sig frit det er enormt liberalt at gøre

har vi ingen problemer med som liberale er vi imod tvang

imod når mennesker om så det er virksomheder stater hvem det nu er begynder at tvinge andre mennesker til noget de ikke har lyst til

problem med som liberale

at mennesker organiserer sig frit at de forhandler

at tvinge andre mennesker som ikke har lyst til at

det helt klart at som liberal har man intet

vil jeg sige at da liberal alliance jo har støttet

mener jeg at den er et eksempel på

man man synes at det er helt i orden at en arbejdsgiver frit skal kunne frigøre sig fra en eksisterende overenskomst fordi arbejdsgiveren så har friheden til at vælge en overenskomst som giver de ansatte dårligere vilkår det er den frihed som liberal alliance efter min opfattelse står for det er en arbejdsgiverfrihed som tilsvarende indebærer at det er en svækkelse af lønmodtagernes

det er altid en god idé at vi hele tiden lige får genopfrisket hvorfor vi egentlig har det arbejdsmarkedssystem herhjemme som vi har hvad selve forslaget angår

mange gode argumenter for

man ikke kan fremme det her forslag

er der ikke noget problem altså man kæmper mod vejrmøller og prøver at løbe åbne døre ind

når man skriver med beslutningsforslaget vil forslagsstillerne sikre frihed på det danske arbejdsmarked frihed til at vælge eller fravælge faglig forsikring som lønmodtageren ønsker det den frihed er der fuldstændigt det behøver vi ikke at vade mere i lovgivningen er fuldstændig klar

skriver forslagsstillerne forslagsstillerne vil sikre at adgangen til lønforhandling efteruddannelse og kurser på arbejdspladsen ikke er afhængigt af fagforeningsmedlemskab

sort kryds hen over den danske overenskomstmodel der jo bygger på kollektive overenskomster som varetages af faglige organisationer på arbejderside og arbejdsgiverorganisationer på den anden side

lokale aftaler og kutymer

landsdækkende overenskomster hele vejen op igennem systemet sågar er vi nu begyndt at arbejde med internationale

det er jo det hele systemet bygger på og det er det man bare lige slår en streg over

med den sætning det er fuldstændig uforståeligt at et parti der

være rundet af det gode gamle danmark og borgerlig anstændighed og hvad ved jeg

har det været en rigtig god diskussion fordi vi jo har fået nogle klare meldinger fra dansk folkeparti og venstre som alle vælgere og alle medlemmer af fagforeninger skal skrive sig bag øret næste gang vi skal til folketingsvalg for de to partier har bekræftet at de

opgivet planerne om at begrænse konfliktretten de har ikke opgivet planerne om at begrænse danske overenskomstbærende fagforeningers muligheder for

som er opnået gennem mange mange generationers

nej vi vil skam ikke begrænse konfliktretten medmindre fagforeningerne ikke kan finde ud af at disciplinere sig

fars hammer kan de så få flertal for det

være som det var i forbindelse med vejlegården

restauratøren på vejlegården når nu denne havde indgået en overenskomst med kristelig fagforening så det er et meget klart signal og på den måde har det været en yderst nyttig

få trukket de ting frem i lyset for i de seneste debatter vi har haft om det her har de to ordførere jo haft uld i mund og ikke rigtig villet stå ved det forslag de har fremsat sammen

som jeg synes er underligt fraværende fra debatten i

jeg ved ikke helt hvad det her beslutningsforslag skal løse men jeg tror det handler om at der har været historier

medlemmer

som ikke har ønsket at være medlem af de røde fagforeninger og derfor kan fortælle historier om at de er blevet behandlet dårligt på de pågældende virksomheder de

rigtig vil erkende at der ikke har været sådanne problemer og det må man jo tage afstand fra på

menneskeligt plan altså at voksne mennesker

men vil det her beslutningsforslag så

muligvis også give andre problemer vi har jo meget lovgivning i det her land som har rigtig gode intentioner om at beskytte

for eksempel beskyttelsen af handicappede skaffer

ikke flere jobs til handicappede men det giver i hvert fald grobund for

frisører tager forskellige priser for mænd og kvinder så bliver der klaget forskellige priser i swingerklubber

et hotel der har en særlig etage for kvinder så bliver der klaget der er en der skal fyres

advokater og deres bundlinje hvis man nu overfører det her spørgsmål om foreningsfrihed som vi jo har i danmark

lo medlemmet får et tillæg som

klager og omvendt lo medlemmet klager

og sådan kan det blive ved hvis man tænkte sig om og hvis fagbevægelsen tænkte sig om så burde den måske

for det vil åbne op for en lang lang muligheder for at man kan klage og dem det til sidst ville gå ud over ville være virksomhederne så jeg synes faktisk at de konservative på trods af de gode intentioner skyder sig selv i foden

beskyttelse mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet når det gælder hudfarve trosretning politisk anskuelse

eller når det drejer sig om national social eller etnisk oprindelse med dette beslutningsforslag foreslår det konservative folkeparti en ændring af loven om forskelsbehandling så også fagforeningsmedlemskab eller intet medlemskab skal tages med i denne remse for husk nu at der er fagforeningsfrihed i danmark

som beskæftigelsesministeren selv udtalte på et samråd den attende april to tusind

danske lønmodtagere og arbejdsgivere må melde sig ind i præcis de foreninger de vil og kalde dem hvad de vil og ministeren understregede i samrådet at

men i dag foregår der

der populært sagt bliver kaldt for fagforeningsmobning

er sikkert nogen der vil påstå at problemet

forstå på enhedslistens ordfører herre finn sørensen at der faktisk slet ikke er

eksempler fra som den tidligere ordfører

hvor der er medarbejdere der har oplevet grov chikane og diskrimination på grund af deres fagforeningsmedlemskab måske endda en afskedigelse

loven om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet egentlig skulle sikre at man ikke kunne risikere sit arbejde fordi man ikke vil være med i den fagforening som flertallet synes man skal men problemet er altså større end blot enkeltsager eller end det som herre finn sørensen siger er ingen problemer overhovedet i en undersøgelse foretaget af megafon i efteråret to tusind og ni fremgår det at en og tyve procent af lønmodtagerne

til at være medlem af en bestemt fagforening også en udredning fra institut for menneskerettigheder fra to tusind og ni viser at der er problemer

og fagforeningsdiskrimination på det danske arbejdsmarked at det nogle gange

være så voldsomt at det opleves som diskrimination og chikane og at disse problemer opleves mest på det offentlige arbejdsmarked derudover viser udredningen fra institut for menneskerettigheder at den danske regulering af foreningsfrihed fagforeningsfrihed og beskyttelse mod foreningsdiskrimination er uklar og svær at gennemskue det konservative

mener at udredningen klart viser at der er behov for at der sker nogle ændringer her så vi kan undgå

her fagforeningsmobning det skal sikres at der er frihed til at vælge hvilken fagforening man vil være medlem af og at

mod chikane og det er jo baggrunden for at vi er kommet med det her beslutningsforslag om en ændring af forskelsbehandlingsloven desværre er vi ret alene om

det her ønske alle siger at de ønsker et frit og fleksibelt arbejdsmarked uden nogen form for diskrimination når det gælder hudfarve tro politiske holdninger

for fagforeningsmedlemskab ja så stopper velviljen det synes jeg er ærgerligt

jeg vil takke for den debat som beslutningsforslaget alligevel har været med til at skabe

og det er også derfor at jeg i min ordførertale refererede til at

system der skal imødegå den slags ting

var medlemmer af 3f der blev mobbet og chikaneret ud af vejlegården

og ikke var i stand til at være der længere

det her beslutningsforslag er blevet fremsat

er at der er nogle som oplever at blive diskrimineret på deres arbejdsplads

chikane på grund af at de er medlem af en fagforening

det er baggrunden for at vi har fremsat det her beslutningsforslag

oplevet nogle sager vi har talt med nogle

og vi har også en hel udredning fra institut for menneskerettigheder som faktisk viser at

på baggrund af det informationsmateriale og den udredning

de eksempler der er at vi mener at der er behov for at vi går ind og sørger for at beskytte

må gå over for rødt lys eller kører for hurtigt eller et i den stil

når vi har læst den her udredning fra institut for menneskerettigheder så kan vi se at her er et område som de selv fremhæver er uklart og hvor vi

er rigtig mange der oplever diskrimination

set det vi ønsker at gå ind og

mobning gennem lovgivning

så må det da også være de konservatives opfattelse at det er

som foregår på den enkelte arbejdsplads det her er trods alt voksne mennesker

være masser af problemer ude i samfundet som man ikke kan afskaffe

har lovgivning ikke også nogle gange nogle negative konsekvenser

en lang række sager altså hvis man føler sig det mindste diskrimineret på arbejdspladsen så prøver

at føre en sag det ser man jo på mange andre områder

ikke ensbetydende med at vi alle sammen holder os på dydens smalle sti der kan også ske det at man

risikere repressalier for det ligesom man kan risikere det i trafikken når man ikke overholder de regler og den lovgivning der er

se at der så sker det man egentlig ønsker at lovgive imod

vi kunne gå ind og beskytte mennesker som oplever diskrimination

nogle ordninger og nogle regler der medfører at fagforeningsmedlemmer måske melder sig ud af

at fagforeningerne går i opløsning

at der ligger nogle skumle mørke tanker nej vi har

foreningsfrihed i danmark og det er egentlig det vi ønsker at bakke op om og vi ønsker at hjælpe de mennesker som

at blive mobbet på deres arbejdsplads fordi de er medlem af en forening som

så har de altså den rettighed men forslaget her fra konservativ side indebærer at så skal

så er det jo svært at få øje på hvorfor man skal være medlem af en fagforening og derfor vil det

tror jeg at mange fagforeningsmedlemmer vil melde sig ud og dermed vil vi så få et uorganiseret og anarkistisk arbejdsmarked som samfundet på ingen måde kan være interesseret i

oplever i den grad bliver diskrimineret på deres arbejdsplads og som oplever en meget grov chikane og nogle har endda oplevet at blive afskediget fra deres arbejdsplads fordi

udgangspunkt i den udredning som institut for menneskerettigheder har udarbejdet i to tusind og ni og hvori de faktisk påpeger at vi har et problem i danmark og at hvis vi ikke får kigget på det her område så kan vi faktisk risikere at få